er til stede i såvel den private som den offentlige sektor kvalitet og relevans er nøgleord som bør være gældende for alle videregående uddannelser i dette samfund hvis vi skal gøre os forhåbninger om at konkurrere i en globaliseret verden i venstre bakker vi derfor op om lovforslaget fra uddannelsesministeren med de korrektioner det indebærer i

tidligere lovgivning med lovforslaget går vi fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering

der ikke lige beskæftiger sig med uddannelsespolitik til daglig kan man som en

en uddannelse skal godkendes

man kan nøjes med at godkende en hel uddannelsesinstitution

om hvor detaljeret det skal foregå

vi kan se at vi kan begrænse bureaukratiet og de omstændelige processer når mange uddannelser skal godkendes venstre har igennem forhandlingsforløbet været meget opmærksom på at det nye system skal blive enklere og mindre bureaukratisk og vi hilser derfor også udspillet fra regeringen velkommen vi regner med at være nået i mål med dette og vi vil selvfølgelig følge området tæt

være plads til institutionelle forskelle i sammenhæng med l en hundrede og syv og tredive

at det følger naturligt som en implementerende lovgivning med de bemærkninger og kommentarer

begge ting er det vigtigt at den eksterne kvalitetssikring af de videregående uddannelsesinstitutioner er både effektiv og ubureaukratisk samtidig med at den stiller større krav til institutionernes kvalitetsarbejde det er netop disse ting der er nøgleord for det lovforslag vi

to tusind og seks det betyder at en uddannelsesinstitution kan have op til fyrre akkrediteringer om året det har medført højlydt kritik for den store bureaukratimængde der er forbundet med det kobler man det sammen med at fem og firs procent af alle videregående uddannelser bliver akkrediteret positivt vidner det om at man kan bruge ressourcerne bedre med det her lovforslag vil vi gå

fra en uddannelsesbaseret akkreditering

mere helhedsorienteret institutionsbaseret akkreditering med andre ord fra at alle uddannelser skal akkrediteres bliver det nu selve uddannelsesinstitutionen der skal akkrediteres og det betyder at der fremover

man i højere grad end nu kan målrette kontrolindsatsen mod uddannelser der har særlige kvalitets og relevansproblemer samtidig medfører dette lovforslag at alle nye uddannelser skal prækvalificeres af et udvalg og i sidste ende godkendes af ministeren det skal sikre at alle nye uddannelser er gavnlige set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv jeg noterer mig at høringssvarene generelt har vist at lovforslaget modtages positivt der har været en efterspørgsel efter klare tilkendegivelser

til det vil jeg blot sige at alene det faktum at vi går

én institutionsakkreditering hvert sjette år

vil medføre en klar afbureaukratisering

sikre at der stilles større krav til uddannelsesinstitutionernes kvalitetsarbejde mens der vil ske en afbureaukratisering af hele akkrediteringen af uddannelserne samtidig vil lovforslaget være med til at sikre at nye uddannelser er gavnlige i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv igennem den nye prækvalifikation hos socialdemokraterne ser vi med glæde

afbureaukratisering af akkrediteringsområdet og at der bliver stillet større krav til institutionernes kvalitetsarbejde og kvalitetsudvikling

således positive over for de ændringer som lovforslaget medfører og af disse årsager kan socialdemokraterne støtte

kravene til kvalitetssystemerne at det sikres at der er et løbende systematisk arbejde med at sikre og udvikle uddannelsens kvalitet og relevans det betyder nemlig at uanset hvilken kvalitet der er udgangspunktet skal der arbejdes efter at det bliver endnu bedre og det betyder at uddannelser i år skal blive bedre end sidste år og endnu bedre næste år i forhandlingerne om akkrediteringssystemet var det et klart udtrykt mål fra alle sider at den nye akkreditering skulle være mindre bureaukratisk end det gamle system institutionsakkrediteringen

system kan minimeres det skulle meget gerne betyde for den

institution at der kun skal produceres den dokumentation der også giver relevans og mening i forhold til det daglige arbejde med at forbedre kvaliteten i uddannelserne i dansk folkeparti er vi glade for hensigten med at afbureaukratisere procedurerne

proceduren for prækvalifikation og de kunne pege på at det ikke alt sammen tegner helt så ubureaukratisk som jeg forventede derfor

dansk folkeparti i forbindelse med udvalgsarbejdet have meget fokus på at sikre at de intentioner som ligger i

kan vi få sikkerhed for det støtter vi

radikale venstre bakker op om lovforslaget af

de tidligere ordførere har været inde på nemlig at vi får en afbureaukratisering af og en gennemsigtighed i akkrediteringsprocesserne og så det at man flytter fokus fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering det er alle sammen rigtig rigtig gode tiltag det jeg gerne vil understrege er vigtigheden af at

få de studerende involveret når man skal kigge på om vi har en god uddannelseskultur eller om vi ikke har

fokus på ledelsernes ansvar fokus på at de studerende bliver involveret og fokus på den forskellighed som

drejer sig om radikale venstre bakker op om

institutionerne som allerede i dag gennemgår uddannelserne internt med bestyrelsen og lignende på den måde har

bedre mulighed for intern kvalitetssikring af de enkelte uddannelser samtidig sikrer vi at der er fælles regler for alle uddannelsesinstitutioner ergo er der ikke akkrediteringsforskelle universiteterne imellem og vi ønsker at bevare den høje kvalitet i uddannelser når vi nu giver den her øgede frihed til universiteterne stiller vi samtidig også

de forskellige uddannelser der bliver udbudt så når vi nu giver den her frihed til universiteterne

vi mindsker bureaukratiet i forbindelse med med

institutionerne skal vi også tage et kig

har den samme relevans og om de

geografiske og de samfundsmæssige behov der er

at vi nu kommer af med den værste centralisering og det værste bureaukrati vi synes det er positivt at der nu kommer et samlet regelsæt for akkreditering for alle uddannelser prækvalifikationen sikrer at man ikke kan konkurrere med andre universiteter

aalborg opretter en konkurrerer med syddansk vel vidende at optagelsesgrundlaget ikke er til det vi kan godt forstå at universiteterne er bekymrede men det er nødvendigt med en regulering som sikrer

nødvendige og relevante uddannelser samtidig med at de forskellige institutioner ikke underminerer hinanden derfor er det også vigtigt at dubleringer og flytninger omfattes

vigtigt at prækvalifikationen ikke bliver en underminering af

muligheder for at oprette nye uddannelser det vil vi selvfølgelig holde øje med samtidig

er tale om en politisk beslutning

ikke til at forudse hvad der bliver behov for i fremtiden

udvalg af embedsmænd eller fagrepræsentanter ansvarlige vil det fremstå som de vises sten og ministeren vil kunne dække sig ind under dette hvis der bliver taget dårlige beslutninger det er ikke vores opfattelse at det vil medføre en øget arbejdsbyrde da der er tale om materiale som i forvejen ville skulle udarbejdes i forbindelse med institutionernes interne arbejde

til sidst finder vi det rigtig vigtigt at de studerende kan indberette uddannelser og vi synes det er godt at ministeren har imødekommet studenterbevægelsens udvalg akkreditering som påpegede at fremgå at studerende kan anmode om en gennemgang det kommer nu til at ske i bekendtgørelsen

den meget detaljerede akkrediteringsproces som har fundet sted på de enkelte uddannelser universiteterne er ved at drukne i bureaukrati ved et enkelt kig i personaleopgørelserne i for eksempel institutionernes årsberetning kan man forvisse sig om at snart halvdelen af ressourceforbruget går til teknisk administrativt personale når de administrative pligter hives ud af det egentlige personales

og undervisernes årsværk kan der ikke være tvivl om at administration og støttefunktioner overhaler kerneopgaver

kærkomment og glædeligt at alle partier er enige om at få gjort en ende på denne del af de selvskabte plager i institutionsverdenen helt basalt er vi i liberal alliance af den overbevisning at det er meget svært at argumentere for at administrative procedurer på nogen måde kan give sikkerhed for faglig kvalitet hvis kvalitet kunne sikres alene ved standarder var det jo ikke nødvendigt at uddanne fagligt personale og det gælder overalt i den offentlige sektor hvor djøferne har taget styringen selvfølgelig undgår man ikke en eller anden form for rapportering men at det har taget overhånd skal man jo ikke gå mange skridt på en offentlig

det er vores bedste gæt at langt langt de fleste medarbejdere brænder for det de er uddannet til

vi håber på at denne neddrosling af tidligere tiders evalueringshype vil brede sig til andre sektorer i det offentlige så vi kan få den sunde fornuft tilbage og få genskabt almindelig tillid til alle de faglige miljøer inden for den offentlige sektor

for her er eksklusionen den største straf med disse ord støtter liberal alliance de to

uafhængig og en faglig bedømmelse og ved akkrediteringen undersøges om uddannelserne så lever op til centralt fastsatte kriterier

det er jo akkrediteringsrådet der træffer afgørelser

sådan er det i dag og sådan vil det også være fremover det er vi glade for

det er netop med til at sikre både uafhængighed

fokus på udvikling og forbedring af kvaliteten i to tusind og syv blev det besluttet at den eksterne akkreditering skulle udføres som akkreditering for hver enkelt uddannelse det har efterfølgende medført kritik af at systemet blev bureaukratisk og ressourcekrævende og at pengene faktisk kunne bruges bedre de mange forskellige uddannelser betød også mange forskellige systemer med hver deres procedure og akkrediteringskriterier med lovforslagene her samles akkrediteringen af de videregående uddannelser i ét samlet og fælles akkrediteringssystem som har til formål at give en mere helhedsorienteret vurdering af uddannelserne selve lovforslagene indebærer derfor en ændring fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til akkreditering af de enkelte uddannelsesinstitutioner lovforslagene indebærer også at alle nye uddannelser og nye udbud af uddannelser fremover skal prækvalificeres det vil sige at den nye uddannelse vurderes

lovforslag få mulighed for at stille skarpt på de uddannelser som har konkrete problemer med kvaliteten det kan enten være i form af en for høj ledighed for nyuddannede eller ved at de løbende undervisningsevalueringer er for dårlige konservative kan støtte

samarbejde vi har haft i forbindelse med lovforslagets tilblivelse jeg tror det

stykke tid at der har været et stort behov for at kigge på akkrediteringsområdet ikke mindst for

og målrette kvalitetsarbejdet det er også noget der har været fulgt med største interesse der har været afviklet mange

se på antallet af høringssvar at det er noget som har meget stor betydning for uddannelsesinstitutionerne og interessenterne på området derfor synes jeg også det er

det store behov og den store interesse med et bredt politisk ansvar som

er udmøntet i at alle folketingets partier

er med i den stemmeaftale der ligger til grundlag for

lovforslaget ændrer vi den eksterne kvalitetssikring for

uddannelse til akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner ja institutionernes opgave er sådan set den samme som den hele tiden har været nemlig at uddanne dimittender

derfor stiller vi jo netop krav til uddannelsesinstitutionernes eget kvalitetsarbejde med de videregående uddannelser den ændring med at gå fra at

institutionsakkreditere lægger sig i forlængelse af internationale

tendenser hvor man altså har haft en periode

at ledelserne sikrer systematisk arbejde med at højne og dokumentere den faglige kvalitet samtidig gør vi systemet mindre bureaukratisk og giver dermed erhvervsakademier professionshøjskoler universiteter og maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for at bruge deres tid på i højere grad at sikre uddannelse af høj kvalitet frem for bare at producere og indsende bunker af papir institutionsakkreditering betyder at en institution kun skal igennem et

i stedet for at skulle igennem op til fyrre uddannelsesakkrediteringer om året i det nuværende system det er alt andet lige en massiv administrativ lettelse endelig medfører lovforslaget en tiltrængt øget gennemsigtighed i det samlede uddannelsesudbud og understøtter generelt større sammenhæng i uddannelsessystemet fremover vil der være fælles regler for godkendelse og kvalitetssikring af alle videregående uddannelser og samtidig skal alle nye uddannelsesforslag vurderes i forhold til det samfundsøkonomiske behov inden der kan optages studerende dermed sikrer vi at kvaliteten og sammenhængen i det samlede udbud af videregående uddannelser styrkes

vi uddanner de dimittender som samfundet har brug for

det er jo rigtigt at det vi skal finde her er en balance mellem på den ene side et hensyn til at have et effektivt system hvor man dynamisk kan udvikle og udbyde nye uddannelser og på den anden side det helhedssyn som også i diskussionerne om lovforslaget både blandt interessenterne og partierne har fyldt meget nemlig hvordan man sikrer

det forhold at en enkelt institutions interesse ikke altid og ikke nødvendigvis er sammenfaldende med samfundets interesse i udbud af nye uddannelser

jeg bare bruge et øjeblik på at beskrive processen

at ansøgning om prækvalifikation vil indeholde oplysninger som man alligevel i det omfang man ønsker at lave nye uddannelser vil skulle tilvejebringe altså oplysninger om hvad det er for et behov man ønsker at dække

sin uddannelse og hvordan den kan passe ind i

det vil være noget man skal gøre som et naturligt første led i processen til gengæld

kan man så vente indtil man er blevet prækvalificeret med at lave det helt store arbejde med

beskrevet så den kan sættes i værk

er blevet enige om at nedsætte med en gruppe personer

alene i deres personlige egenskab afgiver så en indstilling til

processen fra ansøgningsfristen og til ministerens afgørelse foreligger højst må tage ti uger også der er vi altså inde i et

synes jeg både rimeligt og fornuftigt system hvor vi får afvejet det at vi på den ene side sørger for

reel afbureaukratisering idet oplysningerne alligevel må være tilvejebragt på den enkelte institution

enhedslistens ordfører berørte lige kort den

også ligger i lovforslaget om at man kan gå ind og lave særakkrediteringsforløb af enkelte uddannelser som

vurderes at have særlige problemer

præciseret og imødekommet ønsket fra de studerende om at det klart fremgår at også de kan bringe disse ønsker til torvs

vil bare understrege her at ideen med særakkreditering jo ikke er

men derimod at det netop skal være

som gør sig gældende når nogle helt særlige forhold

stedfortrædende ordfører for at at påpege at

gjort med akkreditering men de rammer vi sætter

jeg er helt overbevist om at det forhold at vi nu frigiver en masse ressourcer som kan indgå i det daglige kvalitetsarbejde frem for alle disse her

at vi får løftet kvaliteten som følge af forslaget fordi kvalitetsarbejdet ikke bliver noget man gør når man bliver udsat for kontrol men bliver en del af den daglige ledelseskultur i højere grad end det selvfølge allerede er tilfældet i dag derfor er jeg rigtig glad for at vi har sendt det signal og kan sende det signal når lovforslaget går sin gang igennem tinget at hele folketinget bakker op om den her nye akkrediteringsmodel det giver den

de har brug for og det giver mulighed for at vi sammen og i fællesskab

uddannelse i udlandet dermed afskaffes den dobbelte godkendelse af

su der eksisterer i dag således vil retten til udlandsstipendium følge retten

uddannelse i udlandet lånemulighederne for kandidatstuderende med ret til udlandsstipendium forbedres med forslaget og statstilskuddet til hele kandidatuddannelsen i udlandet dækker i dag højst beløbet til en tilsvarende uddannelse i danmark

endelig indeholder forslaget også en ophævelse af bestemmelser om støtte til særlig kompetenceudvidende forløb for nyuddannede i

su loven lov om socialpædagogisk støtte til videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

er der her tale om et lovforslag der gør det mere enkelt at være studerende det afskaffer en del bureaukrati og gør det mere fleksibelt på andre områder det er alt sammen gode og

at der er en nem hurtig og administrativt let sagsbehandling det her lovforslag bidrager blandt andet til at gøre det nemmere og hurtigere for studerende at søge su og udlandstipendium for det første medfører lovforslaget en ændring af su bekendtgørelsens regler om at en hel kandidatuddannelse i udlandet skal igennem dobbelt godkendelse da uddannelsen både skal godkendes til su og til kvalitetskravene til udlandsstipendium med det her lovforslag slår vi disse to godkendelsesprocedurer sammen så der nu kun skal ske én godkendelse frem for to det medfører en administrativ lettelse for universiteterne samtidig med at de studerende opnår en hurtigere og nemmere sagsbehandling netop den hurtigere sagsbehandling er vigtig i efteråret to tusind og elleve iværksatte regeringen et servicetjek af su systemet der blandt andet viste at der var uacceptabelt lange sagsbehandlingstider

su og udlandsstipendium til studerende som gerne ville læse i udlandet i flere tilfælde var der ventetider på mere end en halv år

vi ikke leve med det er lykkedes at forkorte sagsbehandlingstiden drastisk men blandt andet med dette lovforslag vil vi opnå en endnu kortere sagsbehandlingstid derudover indeholder lovforslaget også at de uddannelsessøgende kan optage et lån til hel eller delvis dækning af den faktiske studieafgift der ikke er dækket af udlandsstipendiet det vil sørge for at et stort antal uddannelsessøgende gennem en kombination af stipendium og lån kan få dækket den fulde studieafgift det vil få flere studerende til at vælge at læse i udlandet og særlig vil det få flere til at vælge de udenlandske topuniversiteter da disse ofte har meget høje priser det er vigtigt for socialdemokraterne det ikke er tegnebogens størrelse der er afgørende for om man kan læse et semester eller to i udlandet men derimod talentet endelig indeholder lovforslaget enkelte justeringer på baggrund af de ressortændringer regeringsskiftet

for nyuddannede da disse ikke længere udbydes til slut vil jeg blot bemærke at jeg er utrolig glad for den meget positive respons

i høringssvarene langt de fleste høringssvar viser at lovforslaget bliver modtaget med stor opbakning særlig til den mindre sagsbehandling lovforslaget medfører socialdemokraterne er rigtig glade for det her lovforslag der blandt andet bidrager med nemmere sagsbehandling og samtidig gør det muligt for de uddannelsessøgende at optage lån til hel eller delvis dækning af den faktiske studieafgift

vil være en dialog med universiteterne i forhold til udarbejdelse af listerne over godkendte uddannelser det giver sig selv at der skal være kvalitet i de uddannelser vi sender unge mennesker ud til for danske skattemidler en anden del af forslaget handler om at man som studerende kan få et lån på op til

til at betale for studieafgifter ud over stipendiet

udmærket og dansk folkeparti ønsker ikke at stå i vejen for det men jeg synes alligevel at der er to ting man kan sige til det

flere til at vælge topuniversiteter

kan låne sig til det

helst være kvaliteten på de faktiske uddannelser

ikke så lille en gældsbyrde for den studerende med

derfor mener dansk folkeparti

så man ikke som studerende bare kommer til at vælge et universitet men vælger ud fra kvaliteten på studiet for eksempel

jo godt være at man kunne få et kvalitetsmæssigt mindst lige så godt studie via erasmusprogrammet hvor uddannelsen

være betalt

der sikres en gældsrådgivning så det sikres at de studerende har en realistisk plan i forhold til tilbagebetaling af studiegælden

en gæld som nyuddannet på flere hundrede tusinde

selv om man så står med et diplom fra et superuniversitet så vi vil gerne høre ministerens kommentar til hvordan

de her kommentarer støtter dansk folkeparti

vi giver vores studerende mulighed for at få et ophold i

eller en uddannelsesinstitution

er et rigtig godt forslag det er forenkling det bakker de studerende

af de unge der ønsker at studere i udlandet har afholdt sig fra at gøre det det synes vi er ærgerligt derfor er vi glade for at lovforslaget åbner op for muligheden for at tage et udlandsstudielån som sikrer færre udgifter til de studerende i form af en lavere rente derudover giver det de studerende bedre muligheder for at søge ind på universiteter i hele verden

hidtil har været for dyre med hensyn til behandlingstiden af udlandsstipendier har regeringen allerede nedsat denne det er jeg sikker på at alle bliver glade for lovforslaget går et skridt videre idet der

andet tidligere har været tale om en unødig dobbelt godkendelse af stipendiet men som nu sikrer at hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet der godkendes til su

dfs ordfører også var inde på

vi ser jo en stor stigning af unge der misligholder deres lån og som i det hele taget har har problemer med gældsstiftelse det er der også taget højde for i

det her forslag i de bemærkninger og svar der har været fremme

bare støtte dfs ordfører i den generelle betragtning om at vi bliver nødt til at holde fokus på gældsrådgivning og

lånerådgivning til unge og studerende da der er et voksende problem med med de bemærkninger

som de tidligere ordførere har fremhævet

lovforslaget betyder at studerende kommer til at gældsætte sig

flere studerende mulighed for at tage til udlandet og læse også på de universiteter hvor

derfor vil jeg gerne høre ministeren om

som følge af det her lovforslag og hvad der er af planer for at hjælpe de studerende med at nedbringe gælden

næsten tro at regeringens su politik går ud på at de studerende

gældsætte sig og betale pengene tilbage bagefter overordnet set er vi positive over for lovforslaget men vi er meget bekymrede for hvad det vil få af konsekvenser for den enkelte studerende der kan stå tilbage med et meget meget stort lån og det håber vi selvfølgelig regeringen vil være med til

naturligvis som en fordel at også danske studerende får mulighed for

drage udenlands og frekventere topuniversiteterne vi ser også positivt på at man ved ændring af

su bekendtgørelsen kan halvere sagsbehandlingstiden og naturligvis effektiviseringen ved at afskaffe den dobbelte godkendelse af kandidatuddannelser til både

og udlandsstipendium samlet set betragter vi lovændringerne som både en modernisering i forhold til det internationale arbejdsmarked og et supplement til de eksisterende ordninger og vi ser det som en klar smidiggørelse af de administrative procedurer

su afhænger af om uddannelsen er anerkendt i studielandet og altså også vil kunne godkendes i danmark og godkendelse af udlandsstipendium afhænger af om uddannelsen er optaget på lister

det vil være nemmere om der blot kan gives én godkendelse til den studerende

gøre livet nemmere for den studerende lovforslaget vurderes både at medføre en mere forenklet administration og ikke mindst også at nedbringe sagsbehandlingstiden

for vi har alle som forskningsordførere hørt på irriterende historier

men blot til helt almindelige uddannelser eksempelvis i norge

lovforslag håber vi konservative inderligt at de irriterende historier nu er ovre vi håber at det rent faktisk vil kunne mærkes hos de studerende når vi vedtager det her lovforslag og derfor

forbindelse med indførelsen af udlandsstipendieordningen og evalueringsrapporten blev sendt til folketinget i januar to tusind og tolv med lovforslaget har vi fulgt op på nogle af de uhensigtsmæssigheder som evalueringen viste det har især været et problem for de studerende at sagsbehandlingstiden for ansøgning om udlandsstipendium har været meget lang

efter regeringsskiftet i efteråret to tusind og elleve iværksatte jeg et servicetjek af su systemet

su og udlandsstipendium til uddannelsessøgende der vil læse i udlandet opererer med uacceptabelt lange sagsbehandlingstider ved regeringens tiltræden var sagsbehandlingstiden på området således oppe på fire måneder den syvende marts to tusind og tolv offentliggjorde jeg derfor en to årig handlingsplan med en række initiativer til at nedbringe

der er iværksat en digital ansøgningsmulighed den såkaldte fast track ansøgning som har medført en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt fjorten dage og for behandling af papiransøgninger

nu nede på to en halv måned det her lovforslag giver imidlertid mulighed for yderligere nedbringelse

fordi forslaget forenkler kriterierne for udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet og dermed afskaffes den såkaldte dobbelte godkendelse så hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet der godkendes til

fremover godkendes til udlandsstipendium i samme sagsbehandling det vil medføre en smidigere ansøgningsproces og det forventes at medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere forslaget om at afskaffe positivlisterne er således en administrativ forenkling der skal sikre en

ansøgningsprocedure hvor vi ikke laver dobbeltarbejde og med forslaget varetages kvalitetssikringen af de hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet der gives udlandsstipendium til fremover alene af styrelsen for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte i forbindelse med at man godkender uddannelsen til

jeg venter ikke at afskaffelsen af positivlisterne og den dobbelte godkendelsesprocedure vil føre til et fald i kvaliteten af de uddannelser der gives udlandsstipendium til tværtimod evalueringen viste også at mange studerende oplevede at udlandsstipendiet ikke rakte til at dække den fulde studieafgift

de som følge deraf i vidt omfang stiftede gæld og med lovforslaget foreslås derfor indført

udlandsstudielån som supplement til udlandsstipendiet så flere studerende undgår at låne penge i banken eller af familien

studerende som i dag stifter gæld men under andre vilkår end

alle der har mulighed for at spørge deres forældre om et lån til et

udlandsstipendium eller til et ophold i udlandet og at vi derfor også med det her sikrer en mere lige adgang til

i udlandet men når man indfører en ny lånemulighed skal man naturligvis have for øje at de studerende ikke bliver fristet til at gældsætte sig unødigt

det tager altså sit afsæt i hvad vi ved om

studiegæld og tilbagebetalingsrater og det er sådan

jo større gæld man har desto større er risikoen for at man ikke er i stand til

for at man misligholder noget større og det drejer sig om cirka halvdelen af dem der har så store gældsposter med et låneloft

skønnes mere end syv og halvfjerds procent af lånebehovet på hele uddannelser at være imødekommet da ikke alle har brug for at låne

på studieophold vil vil loftet formentlig dække endnu mere af behovet men fordi vi har lagt loftet på ethundredetusind

vil det bevirke at kun ganske få studerende får mulighed for at stifte en samlet studiegæld der får dem op i den her

bekymrende zone med en studiegæld på over

derfor er det også vores vurdering også den økonomiske

her ikke vil føre til en belastning af statens finanser som det

på et tidspunkt derfor er det altså

vores opfattelse at vi med loftet på ethundredetusind har sørget for at inddæmme så de studerende kommer af sted men ikke havner i den kategori

risikoen for at de misligholder deres lån stiger markant selvfølgelig til ulempe for dem selv men i sagens natur også til ulempe for staten som i den her sammenhæng har været långiver

alt i alt mener jeg at forslaget medfører en stor forbedring for studerendes mulighed for

i udlandet og jeg er rigtig glad for at folketinget så entydigt i dag har bakket op om den ambition

udspil i november to tusind og ti der kunne det radikale venstre og

sf på ingen måde være med til det jeg skal høre hvad er det præcis der har gjort

skiftet holdning til netop det her område om

en lånemulighed for netop at få lidt mere frirum til

at studere i udlandet så skal jeg også lige høre ministeren vedrørende provenuberegningerne ministeren siger at det ikke koster penge fordi staten jo får pengene ind igen i et

at det har provenumæssige konsekvenser at øge lånerammen hvordan hænger det sammen

vi har diskuteret mangt og meget og jeg er helt sikker på det er i hvert fald min oplevelse at man sagtens kan se forskel på det som

su området og det som regeringen i den her uge har foreslået idet vi nu forestiller os at alle dem der kan få

su i dag også skal kunne det fremover og det var jo ikke det venstre gik til valg på idet man ville afskaffe suen til de hjemmeboende

betragteligt og der er vurderingen altså at et loft

betyder at kun ganske få studerende samlet set vil ende med at få en studiegæld

når op på det det niveau og det er derfor vi har lagt loftet der hvor vi har at at der selvfølgelig så kan være nogle der vil og at det derfor

altså en vurdering af at vi på en og samme tid både kan dække det behov der er for lån og undgå at bringe markant flere op over den her grænse hvor risikoen for misligholdelse vokser

vejen igennem været meget bred politisk opbakning til udlandsstipendieordningen og evalueringen som altså kom i januar to tusind og tolv og derfor efter valget har dokumenteret et behov

man skal kunne låne det det der er afsættet for

synspunkt vil være i den kommende su debat

har i norge og sverige hvor meget mere er lån og meget mindre er stipendier det er ikke regeringens opfattelse

opfattelse det konservative velkommen til at have et andet synspunkt man har

det sjette su år skulle afskaffes og også dér kan man se en klar forskel på det den daværende regering mente og det den nuværende regering

søger til udlandet og de oplever altså også

er kommet for nogle måneder siden med i alt jeg tror

overvejet en række ændringer af straffelovens kapitel fire og tyve og det har så været sendt i høring hvor der er kommet en række høringssvar ind og så har justitsministeren og regeringen

betænkningen fremsat det lovforslag som folketinget behandler

det indeholder rigtig rigtig mange ting også en række principielle ændringer af straffelovens

man udvider straffelovens regler om voldtægt at man ændrer på

diskuteret i offentligheden har været den

der ikke er ved bevidsthed

tilfælde hvor offeret på grund af bevidstløshed stærk beruselse eller søvn er ude af stand til at modsætte sig

det er den ene stor del af lovforslaget i venstre har vi den holdning at vi gerne ønsker at straffe voldtægt hårdere

overfaldsvoldtægt væsentlig hårdere

helt ærligt sige at vi har lidt svært ved at gennemskue hvad konsekvenserne vil være

en anden stor ting i lovforslaget handler om forældelsesfrister det er en diskussion vi har haft her tidligere

vi haft en lang debat hvor der har været et bredt flertal i folketinget for at se på forældelsesfrister det anbefaler straffelovrådet ikke at man rører nævneværdigt ved justitsministeren

i lovforslaget at gå imod straffelovrådets anbefaling og øge forældelsesfristerne med yderligere tre år med udgangspunkt

hjemmefra tidligere kunne man sige

er man i højere grad ældre og med den argumentation

af den principielle holdning at vi synes at man skal udvide forældelsesfristen yderligere end blot de tre år der er

og som høringssvarene også påviser

altså hvis man ikke straks anmelder overgrebet

og det er jo også et tidspunkt der er blevet udskudt så

yderligere udskydelse med tre år

det vil vi gerne dykke yderligere ned i i udvalgsbehandlingen

udvidelse af rufferiparagraffen som handler om prostitution der

glade for at regeringen ikke laver et forbud mod købesex som vi kan forstå

har man valgt at følge straffelovrådets anbefaling og det er vi glade for vi forstår dog tilsvarende ikke hvorfor man på rufferidelen har valgt at gå imod straffelovrådets anbefaling og

vi synes måske at regeringen skulle beslutte sig for om de vil følge de anbefalinger der ligger i straffelovrådets

tilfælde i forhold til forbud mod købesex og stramning af rufferiparagraffen synes vi

til forslaget vi har en række ændringsforslag vi

der ligger rigtig mange principielle spørgsmål i det her lovforslag som vi

skylder at give en meget grundig behandling for man ændrer ganske fundamentale ting man ændrer også en lang række ting som det er svært at redegøre nærmere for i en fem minutters ordførertale så for venstres vedkommende sige at vi vil vil granske både straffelovrådets betænkning det lovforslag som ligger og og de konsekvensændringer

og så håber vi at vi mellem anden og tredje behandling kan give vores mening om lovforslaget

betænkning om seksualforbrydelser og med forslaget udvides straffelovens regler om voldtægt så voldtægt ud over tiltvingelse af samleje ved vold eller trusler om vold fremover også vil omfatte at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang eller ved at udnytte ofrets hjælpeløse tilstand samt ethvert samleje med et barn under tolv år

foreslået noget lignende og derfor kan vi

støtte denne del af lovforslaget vi så dog gerne en generel og markant hævelse af strafniveauet i voldtægtssager men på det her område er

i den rigtige retning fordi det er indlysende urimeligt at man diskriminerer på den måde der bør som udgangspunkt være de samme regler samfundet skal selvfølgelig sende et tydeligt signal om at uanset hvad er voldtægt uacceptabelt

hvis man er voksen nok til at overtræde lovgivningen og man begår noget så forfærdeligt som voldtægt som jo kan ødelægge et andet menneskes liv skal hammeren også falde hårdt uanset

om ikke at søge at kontakte børn som den pågældende ikke kender gennem internettet et rimeligt tiltag efter vores opfattelse desuden vil forældelsesfristen for strafansvaret for incest og seksuelt misbrug af børn med lovforslaget tidligst begynde at løbe fra den dag hvor offeret fylder en og tyve år mod atten år i dag

dansk folkeparti men jeg understreger at vi også mener at det er alt for slapt det er alt for lidt der bør ikke være en forældelsesfrist i sager om incest og seksuelt misbrug af børn og jeg forstår ganske enkelt ikke at justitsministeren og regeringen lader straffelovrådet bestemme hvorvidt der skal være en sådan frist det bør være en politisk prioritering og folketinget bør give ofrene de bedst tænkelige muligheder for afklaring herunder i forhold til at kunne føre en sag imod gerningsmanden eller gerningsmændene seksuelt misbrug af børn er på alle måder forkasteligt og skal straffes hårdt og offeret og samfundet skal uanset hvor lang tid der er gået siden overgrebet eller overgrebene fandt sted kunne rejse en sag derfor anbefaler dansk

regeringen går videre på dette område i stedet for at stoppe her det kan jeg ikke understrege nok og det er også tænkeligt at dansk folkeparti her vil stille et ændringsforslag i løbet af udvalgsbehandlingen vi har også flere gange tidligere

om at ophæve forældelsesfristen og det er godt at der trods alt sker noget men det er altså ikke godt nok i forhold til delen om prostitution har vi noteret os at regeringen ikke lægger op til at kriminalisere købesex

godt fordi et sådant forbud ikke ville hjælpe de prostituerede snarere tværtimod

at bar og gadeprostitution med videre sidestilles med bordelvirksomhed det kan vi umiddelbart tilslutte os men

og spørgsmål til det i udvalgsbehandlingen

til delen om børnepornografi

herfra i hvert fald i første omgang vores udgangspunkt er altså at

er positive over lovforslaget men der er en række spørgsmål som vi

belyst i udvalgsbehandlingen fordi det som sagt er et meget omfangsrigt

ofre og ethvert samleje med et barn under tolv år en kvinde der har været udsat for en voldtægt

stærkt beruset eller bedøvet af stoffer oplever jo det samme tab af tillid til andre mennesker som ved enhver anden voldtægt for hende kan overgrebet jo ikke gradbøjes fremover skal voldtægt vurderes i hvert tilfælde for sig og der skal ikke sondres mellem forskellige typer af voldtægt dernæst kan en person der dømmes for seksuelt misbrug af børn med dette forslag også dømmes til ikke at måtte søge kontakt til børn på nettet samtidig træder forældelsesfristen for seksuelt misbrug af børn senere i kraft med dette lovforslag og der laves en regel om at politiet også skal efterforske sager der

men hvis man kan få den tanke at der selv om det ikke kan bevises

nogle nyere forhold som kan være lettere at bevise men som måske ikke er anmeldt så skal det selvfølgelig også undersøges strafferammen for at optage og medvirke til udbredelse af pornografisk materiale med personer under atten år øges også til altid at være seks år

kriminelt nemlig et seksuelt forhold til biologiske slægtninge i nedstigende linje det vil sige til børn og børnebørn til også at omfatte adopterede slægtninge

straffelovrådet har gennemgået hele spørgsmålet om det der oprindelig hed sædelighedsforbrydelser og det giver nu anledning til en lang række opstramninger og ændringer af lovgivningen jeg har blot her nævnt nogle af de vigtigste men det er selvfølgelig et politisk valg at stramme op på alle de her ting socialdemokraterne kan støtte de

opstramninger der ligger i det her forslag på en lang række områder har der i virkeligheden længe været brug for at skærpe straffene og nu kan folketinget endelig få det gennemført i lovgivningen på den baggrund kan vi

så mange partier som muligt også kan støtte det

at den radikale ordfører herre jeppe mikkelsen desværre lige er blevet forhindret og derfor

ikke alene socialdemokraternes synspunkt men også

som ordføreren også redegjorde for på tre år

med de tre år var det det der lå

justitsministeriet synes herre ole hækkerup at

i hver eneste debat vi har haft om forældelsesfrister

jeg gjort klart at socialdemokratiets holdning er følgende punkt 1

i retning af at have længere forældelsesfrister men man bliver ved med at have forældelsesfrister

en god idé at have forældelsesfrister jo jeg tror det er nødvendigt at have forældelsesfrister

sådan i det hele taget fordi

halvtreds år tilbage i tiden som politiet så skal i gang med at undersøge men hvor det næsten er umuligt at bevise noget vi risikerer måske også

nu anmelder jeg en og jeg ved godt at

lørdag den nittende maj 2012

vi kan se at der er flere som er ældre end otte og tyve når de er parat til at konfrontere så jeg mener vi skal

forlænget forældelsesfristerne

vi skulle se på

det synes jeg er en væsentlig men også en rigtig forlængelse af forældelsesfristerne i de her tilfælde

herre karsten lauritzen formentlig også godt ved

bevisbyrden men jeg synes

nyere tilfælde altså at der er grund til at kigge nærmere på den person der er blevet anmeldt

sager hvor der er tale om incest eller seksuelt misbrug af børn men jeg synes da at netop fordi det

ikke være en forældelsesfrist for hvis der bare er den mindste chance for

komme efter en person der er så forkvaklet oppe i sit hoved at vedkommende tror at sådan

så skal vi udnytte den mulighed og vi skal skabe den mulighed så jeg forstår simpelt

at socialdemokraterne lægger sig fast på at der fortsat skal være en forældelsesfrist jo man udvider

forældelsesfrist og så sige at hvis der bare er den mindste chance for

har kunnet se i nogle tilfælde hvor vi har lovgivning eksempelvis om skilsmisse at

også umuligt at modbevise og så kommer vi til at have nogle anklager hængende

der om ikke har brudt lovgivningen så tæt på at misbruge lovgivningen til at fremsætte anklager der så ikke kan modbevises det som er vigtigt for mig her

om der er en forældelsesfrist eller der ikke er en forældelsesfrist

udgangspunkt i at der er et menneske der har været udsat for noget forfærdeligt

hvis det menneske har en mulighed for og politiet vurderer at man kan rejse en sag så skal være mulighed for at kunne rejse den sag uanset hvor lang tid der er gået fordi der er tale om en forbrydelse som er så alvorlig som seksuelt misbrug

er på sin plads helt at ophæve forældelsesfristen på det her område

værdi at kunne anmelde det så siger jeg at

det er sådan den ene del af det også selv om

ikke kan bevises fordi det ligger fem og tyve år tilbage

ham der er anmeldt efter

skal forsøge at finde ham er skyldig og få ham straffet hvis vi kan bevise det

også om at få beskyttet

hvor det måske er lettere at løfte bevisbyrden så man faktisk kan

straffet det er af hensyn til ofrene der faktisk kan

til dom og det er af hensyn til beskyttelsen

en men jeg har kunnet forstå at den socialdemokratiske kongres og vistnok også den socialdemokratiske hovedbestyrelse mener at købesex bør kriminaliseres

er nogle der kunne være en lille smule forvirrede over hvad socialdemokratiets holdning egentlig er

vedtage en række ting og sende en masse signaler men man skal også huske

hvordan det så vil fungere ude i virkeligheden og der tror jeg i

man må sige at de erfaringer der er fra de andre nordiske lande er blandede forstået på den måde

at man har fået afskaffet prostitution

noget af prostitutionen også noget andet som er kommet til at foregå under nogle former som er jeg havde nær sagt endnu mere

betyder det så at vi er færdige og

se på hvordan regeringens initiativer så har virket på prostitutionsområdet

skal botanisere

det her spørgsmål og også andre spørgsmål der kan jeg med det samme sige at jeg uden at gå i detaljer

kan oplyse om masser af punkter hvor socialdemokratiske kongresser gennem tiden har vedtaget ting som vi så har haft til opgave at arbejde med her på christiansborg

det giver otte og tyve år

starter ved det enogtyvende år og så fik herre ole hækkerup det til at

at så kan man blive helt op til seks og tredive år men hvordan kan en og tyve plus ti

må da alt andet lige give en og tredive eller har jeg

altså at forskellige forbrydelser straffes

det har så fået regeringen til at fremsætte et forslag om

i de tilfælde hvor offeret forveksler gerningsmanden med en anden altså i nattens mulm og mørke nedsætter man strafferammen fra seks år til fire år det skal i fremtiden ikke betragtes som særlig alvorligt samtidig gør man det at hvis

der altså bare lige jeg vil høre hvorfor

det er mindre slemt at offeret forveksler gerningsmanden med en anden end at offeret bliver overrumplet

at det her lovforslag er vedtaget vil der stadig være noget at diskutere ja det mener jeg i høj grad stadig

er der kommet ud af de stramninger vi har lavet her hvor meget effekt har de

de konkrete ting der ligger i det her lovforslag

blandt andet af høringssvarene er der nogle der tror ikke vil have den store effekt jeg håber da at nogle af stramningerne vil have en

mit

at have noget som virkeligheden er meget værre altså

man ringer og bestiller en pizza og så foregår det hele meget

det bliver værre og voldsanvendelsen bliver værre

har lavet en lovgivning hvor den praksis der er kommet

et hårdt og kriminaliseret og groft miljø

lidt forsigtig med de der patentløsninger hvor man går ind og siger at nu skal der bare kriminaliseres

og have skabt noget der er meget meget sort

også derfor jeg siger at

betydet for situationen ude i den virkelige virkelighed og så måle lovgivningen

der er ingen tvivl om at paragrafferne vedrørende seksualforbrydelser trængte til en modernisering og der kan nu også ryddes op i nogle uheldige ting såsom en udnyttelse af en persons forsvarsløse tilstand hvor offeret ikke er i stand til klart at svare ja eller nej

gav en lavere straf end den voldtægt hvor offeret gjorde aktiv modstand det er naturligvis ikke rimeligt lovforslaget bygger i vidt omfang

vi er ikke i tvivl om at straffelovrådet består af dygtige mennesker der har lavet et grundigt stykke arbejde men vi

ikke er ideelt at de mennesker der blandt andet skal tage stilling til voldtægt og incest udelukkende er mænd set ud fra et ligestillingsperspektiv er det bare ikke godt nok og heldigvis har vi

lovning på at det vil der blive rettet op på

et af de steder hvor regeringen har valgt at lave ændringer

forældelsesfristen for seksuelle overgreb mod børn

det er vigtigt mange får først senere i livet mod til at gøre op med den forfærdelige fortid og det harmonerer godt med at samleje med børn under tolv år fremover skal betragtes som voldtægt

naturligvis følges af den rette hjælp

udstrækning kan lægge den grimme fortid bag sig for vi ønsker en streng kurs over for overgreb mod børn som jo ofte bliver mærket for resten af livet til gengæld

og den var såmænd også med i forarbejderne til straffeloven i nitten tredive men røg ud da det efter sigende var bekymrende i forhold til ægteskabet og specielt mændenes

efterretning at straffelovrådet ikke synes at det var en god idé i denne omgang og vi håber at tiden modnes i forhold til det og at det kan tages op igen på et senere tidspunkt

den mand der slap af sted med at voldtage en grønlænder fordi han ikke forstod grønlandsk

voldtog en tilfældig kvinde på en strand men blev frifundet fordi hun ikke turde sige fra

det er dog stadig sfs politik og måske når vi også med tiden derhen det er bare ikke lige nu til gengæld lægger vi så indsatsen mod mellemmandsvirksomhed og menneskehandel som groft udnytter andres prostitution

ikke lægge debatten om prostitution død vi skal fortsat tematisere og problematisere emnet ikke mindst fordi mange som

er tvunget af fattigdom misbrug eller sociale problemer vi kan naturligvis

men vi skal naturligvis ikke stoppe her af de fem hundrede årligt anmeldte voldtægter fører kun cirka hundrede

til en dom og hvem ved hvor mange flere voldtægter der egentlig sker mange tør ikke anmelde

fordi de kender gerningsmanden og ikke vil have det frem andre af frygt for mistænkeliggørelse her har vi noget at arbejde med som ikke kun løses

skal hastes igennem behandlingen mener vi i enhedslisten det er noget hvor vi skal dykke ned i

alle elementerne og sørge for at

derfor vil jeg starte med et forbehold fra enhedslistens side

at få en grundig udvalgsbehandling af det her lovforslag

at regeringen har valgt

købe andre menneskers kroppe

synes vi det er lettere pinligt at regeringen ikke har gennemført en egentlig undersøgelse af behovet og mulighederne

det at foretage en rent juridisk undersøgelse i straffelovrådet uden inddragelse af hverken nuværende eller tidligere prostituerede

dybt problematisk samtidig

i både høringssvarene og i medierne at

en massiv kritik af straffelovrådets gengivelse af erfaringerne fra sverige hvor

købesex straffelovrådet

prostitution som sex mellem samtykkende voksne

ender i hvis man har været udsat for overgreb i barndommen hvis man lever i fattigdom eller har andre store sociale problemer

mener vi at udgangspunktet er helt forkert vi mener at en rent juridisk vurdering af det her område er er dybt kritisabelt kritisabelt samtidig

vil jeg også sige fra enhedslistens side at vi jo er helt med på at en

kriminalisering af kunderne ikke ikke kan stå alene

som et argument for at de gør noget nu når der ikke bliver indført et forbud mod købesex det er dog

af nogle i forvejen afsatte satspuljemidler

utrolig glade for netop den finanslovsaftale

er det altså ikke tilstrækkeligt vi synes det er vigtigt at man sender et klart signal om at det ikke er i orden

købe andre menneskers kroppe til seksuelle ydelser

for langt de fleste af dem der er i prostitution man kan ende med posttraumatisk stress og det er altså ikke et arbejde som alle andre man kan ikke sammenligne det at sælge seksuelle ydelser med det at sælge biler eller andre genstande det er

hen ikke realiteten sluttelig vil jeg sige at

behov for en revision af straffelovens kapitel fireogtyvende det er rigtig godt at straffelovrådet har arbejdet grundigt med det nu skal vi selvfølgelig også arbejde grundigt med det i i folketinget der har været nogle

til seksualforbrydelser for eksempel

jeg glad for at regeringen har valgt netop den model som bliver fremlagt i det her lovforslag hvor man altså straffer de ting

lagt op til en generel afskaffelse af de forskellige henvisninger til at ægteskab skulle være en formildende omstændighed i forbindelse med seksualforbrydelser det synes vi selvfølgelig også er rigtig positivt

ser på seksualforbrydelser som

krænkelse af den personlige integritet og

sin egen krop og altså ikke bare som en krænkelse af sådan en generel blufærdighed

højere vi synes også det er godt at man går ind og

overgreb og at man øger forældelsesfristen

set at man havde øget den væsentlig mere eller

retsforfulgt endelig er der spørgsmålet

de prostituerede sættes i en meget udsat position

når de for eksempel skal have beskyttelse eller de skal have telefondamer

de får som samarbejdspartnere enten kan de vælge det eller også kan de vælge

gøre noget for deres egen sikkerhed og så overlader vi i virkeligheden de prostituerede i bandernes vold sådan som vi også har set det med nogle af de overgreb der har været omtalt de seneste par uger jeg synes det er meget meget asocialt at vi ikke gør noget for at beskytte denne gruppe mennesker alene på grund af

den måde som rufferilovgivningen er på i dag minder mig i virkeligheden om det

en særlig kriminalisering

homoseksuelle prostituerede dengang sagde den radikale ordfører else merete ross at man skulle huske på

på lovforslagets debetside måtte anføres at hvis loven

medføre en kriminalisering af en gruppe mennesker der bortset fra denne specielle tilbøjelighed

kvinder som ikke nødvendigvis er på kant med samfundet men på grund af deres specielle tilbøjelighed nemlig at udføre

på kant med samfundet og hvis man gennemfører et købesexforbud

går man endnu mere i den retning hvor man kriminaliserer mennesker som i øvrigt er lovlydige borgere

gå den modsatte vej og se på hvordan man kan sikre at de prostituerede kan have et samarbejde

så de ikke skal være i så udsat en position

vores moral i stedet for at lovgive

at sikre at folk ikke begår overgreb på andre mennesker og ikke skader andre mennesker

ikke tjenes penge på seksuelle ydelser det siger enhedslistens ordfører for eksempel

på sex man kunne også overveje om man skulle forbyde datingsider på internettet

sådan set også masser af penge på at andre mennesker dyrker sex

jeg godt afslutningsvis tilføje

eksempel på hvorfor det er så problematisk

jo seks eller syv områder hvor regeringen ikke følger den betænkning i det her lovforslag og dermed

der kommer til at fremstå mere positive og måske også mere negative end

derfor synes jeg bare at vi endnu en gang har fået et godt eksempel på hvorfor den procedure med høring er så problematisk

de mener noget andet om lovforslaget end de gør fordi regeringen har valgt at botanisere

det som straffelovrådet er kommet med liberal alliance synes der er gode elementer i det her lovforslag der er andre steder hvor vi ikke synes det er så godt men det kan vi jo se nærmere på

ønske om at vi skulle fordoble straffen for overfaldsvoldtægt så udgangspunktet

var fem års fængsel for en overfaldsvoldtægt det var man ikke klar til man mente det var

uhensigtsmæssigt at gennemføre den lovændring på det tidspunkt man ville gerne lige afvente at de i straffelovrådet blev færdige med deres gennemgang af hele kapitel fire og tyve altså om seksualforbrydelser fordi man ville være sikker på at proportionerne var i orden

straffeloven ville få i fremtiden så man skulle ikke

tage ét område og løfte straffen der nej man skulle se det i en sammenhæng og i en helhed så proportionerne var i orden så er spørgsmålet

nej det er det ikke man har slet ikke benyttet chancen

andre former for seksualforbrydelser hæver man enten strafudmålingen eller strafferammen

voldtægt der gør man det ikke og det giver altså to problemer i det lovforslag der ligger foran os det ene er at straffen for voldtægt

at stige med det her lovforslag og det var et klart konservativt ønske jeg vil endda sige et krav

det skal straffes langt hårdere end det bliver

mellem om det er en egentlig voldtægt eller det er alle mulige andre former for seksualforbrydelser bliver mindre

mener at alle andre former for seksualforbrydelser

men der skal være forskel proportionerne skal være i orden og det var egentlig det der var hovedopgaven for straffelovrådet

gjort noget ved i det forslag der ligger

er det problematisk at selv meget forskelligartede seksualforbrydelser nu får den samme strafferamme

det er jo det man gør jeg ved godt at man i bemærkningerne

selve strafudmålingen skal der være forskel men det er et problem at selv meget forskelligartede seksualforbrydelser kommer ind i samme paragraf

at man som borger kan se hvad politikerne hvad samfundet mener er

det kan man se i strafferammen men ved det at man lægger selv meget forskelligartede forbrydelser ind i den samme

men det er det ikke

burde med den her meget omfattende lovændring

særlig slemt hvis det er sådan at offeret forveksler gerningsmanden med en anden

en anden der havde tilsneget sig muligheden

man strafferammen ned fra seks år til fire år men samtidig

hvis det er sådan at offeret er blevet overrumplet

tænker hvad er det egentlig ja det er

at lave beføling så er strafferammen otte år det er den samme strafferamme der er for fuldbyrdet voldtægt

af offeret der er strafferammen også otte år det vil sige at ser man på strafferammerne

lige strafværdigt jeg ved da godt at

men det er ikke en hensigtsmæssig måde at lave lovgivning på når nu vi har et helt kapitel om hvad formålet er med at man siger at udgangspunktet

for straffen for en af de her forbrydelser er otte måneder

år hvad er det for en vanvittig grov overtrædelse

det sidste jeg vil nævne er at

det bliver endnu mere uforståeligt hvorfor folketinget har vedtaget den kæmpe strafferamme når den slet ikke bliver udnyttet det burde ministeren have gjort noget ved afslutningsvis skal jeg blot opfordre ministeren til

fra alle sider

betænkning fra sidste efterår om

seksualforbrydelser og det der jo er intentionen

er at bringe straffelovens regler om seksualforbrydelser

de også passer med det samfund vi kender i dag

straffelovens regler om seksualforbrydelser effektivt beskytter den enkeltes seksuelle frihed og ikke mindst selvbestemmelsesret

vil dog alligevel sige at jeg synes at der har været relativt bred opbakning til det så med de ord

selvfølgelig som altid vil tilbyde at vi vi

naturligvis gladeligt står til rådighed i folketingets retsudvalg for en grundigere diskussion og en grundigere besvarelse af nogle af de spørgsmål

til nogle større overvejelser over hvad konsekvenserne kommer til at være på længere sigt en

at en del af lovforslaget handler om at som noget nyt bliver der mulighed for ved

anvende indgreb i meddelelseshemmeligheden

sige telefonaflytning og andet selvfølgelig

jo noget som man normalt kun gør hvis der er en strafferamme på seks år

eksempel ved mistanke om menneskehandel og andet hvad er baggrunden

det synspunkt det har vi ikke i venstre og det siger man

at chikanere de folk der jo erhverver sig

nemlig prostitution som justitsministeren ikke vil forbyde

meget principielt når man pludselig ud over den generelle regel om

en strafferamme på seks år for at bruge indgreb i meddelelseshemmeligheden

telefonaflytninger og andet i brug ja så kan man gøre det altså det her handler om at skærpe indsatsen over for rufferi

det vil sige at så længe der er meget meget uklare paragraffer

så vil ministeren være villig til at lytte til den kritik der er af lige præcis paragrafferne om rufferi og alfonseri og få dem gjort krystalklare så hverken de prostituerede

men ikke barprostitution escortprostitution eller gadeprostitution når man bedriver rufferi

det betragter jeg som et element til at skabe klarhed

at drive virksomhed med andre altså barprostitution escortprostitution

med undtagelse af hvis der er tale om menneskehandel er fængsel i

som herre karsten lauritzen spurgte om

tale om en skærpelse af indsatsen over for dem der bedriver rufferi

det er regeringens oprindelige og klare ønske

var alt for lidt i forhold til så omfattende et lovforslag det skulle vi nok have haft tænkt over derfor nåede jeg slet ikke at sige at

er en masse positive ting i det her lovforslag det er godt at vi nu får det moderniseret

er ikke hvordan offentligheden i øvrigt betragter det her

det er offeret vi tænker på og det er den forbrydelse der sker mod offeret vi ønsker at straffe i fremtiden det er også godt at vi får strammet op over for overgreb på børn vi kommer meget mere efter de pædofile og kan lave nogle pålæg

er alligevel at der har været meget kritik og vi er også meget bekymrede for mange af de ting der står her så en ting er at ministeren er villig til at lave en teknisk gennemgang og svare på spørgsmål

er regeringen også villig til at forhandle ændringer

når når man med andre ord har bedt straffelovrådet om at gennemgå det her indrømmet meget komplicerede kapitel

gør vi muligt i de tilfælde hvor ellers betingelserne er opfyldt

indgreb i meddelelseshemmeligheden altså telefonaflytning til at komme efter dem som står bag rufferi

penge på udnyttelse af mennesker det synes jeg da

herre simon emil ammitzbølls termer

bandernes vold vi har jo set hvordan der har været bandeangreb på nogle af de prostituerede de seneste par uger

omtalt i pressen og

situation fordi man kriminaliserer de samarbejdspartnere

udnytter og ydmyger

gøre hvad vi kan for at sætte en stopper for det er derfor at vi

en bred front sætter ind over for bandeorganiseret

rigtig mange socialpolitiske initiativer i gang exitprogrammer og andet er sat i gang vi skærper her indsatsen over for rufferi

har vi som fru pernille skipper sagde et tredje ben med i strategien som handler om at skærpe indsatsen over for menneskehandel og hermed også ramme ind i de her sager vi skærper jo eksempelvis voldtægtsparagraffen

offer for menneskehandel så på en hel række fronter sætter regeringen ind her og det synes jeg faktisk

den buket der skal præsenteres men udgangspunktet er at det er et socialpolitisk problem

vi skal arbejde for at få kvinder ud af prostitution der er ikke nogen der kan være uenig i at det er modbydelige forhold som de udsættes for og det er den vej som jeg mener

implementeret direktivet det vi så valgt at gøre i

eu revision på vej blandt andet som følge af at det er erklæret forfatningsstridigt

i folketingets retsudvalg som følge af præcis det samme lovforslag udskydelse af revisionstidspunktet hvor vi

at lave en evalueringsrapport og se nærmere på en række principielle aspekter af det her med logning den rapport ligger så også forud for lovbehandlingen i dag og for venstres vedkommende kan

anledning til at at vi på nuværende tidspunkt

vi synes man skal gå i gang med evalueringen af lovgivningen

og vi har også nogle ting som vi synes man skal

der er intet der tyder på at den nye lovgivning fra

kommer til at bevæge sig i den retning det handler

men ikke hvad indholdet af samtalen er

opklare alvorlige forbrydelser den anden del af logningen handler om internettlogning og det er størstedelen af de data der lagres

sendt på internettet det vil sige at man de facto gemmer alle oplysninger om

hvilke hjemmesider jeg har besøgt fra min folketingscomputer og

det samme gør man for alle mulige andre danskere det kan man så gå ind og se på

som sådan har adgang til der skal en dommerkendelse og andet til men det er stadig væk et voldsomt indgreb

stå mål med den efterforskningsmæssige indsats

forhindre og forebygge terrorisme og alvorlige forbrydelser

i hvilket omfang politiets efterretningstjeneste og

det almindelige åbne politi benytter sig af mulighederne for at trække disse oplysninger derfor synes vi i venstre at der er god grund

pålægge private tele og internetudbydere

skal lave lovgivning som ikke

være teknologineutral lovgivning det

kan se en proportionalitet i forhold til efterforskningen af alvorlige forbrydelser det er der

i udvalgsbehandlingen dykke dybere ned i i den her problemstilling og hvis det viser sig

håber vi da at der danner sig et flertal i folketinget for allerede på nuværende tidspunkt

se på om man ikke skulle

til lovforslaget og på nuværende tidspunkt

skal pålægge teleselskaberne og forbrugerne store udgifter når det efterforskningsmæssige resultat af

det kan være det er noget man kan bruge på et senere tidspunkt men jeg

lave lovgivning på nogle gange synes jeg også at vi skylder at stille os på borgernes side

eu lande og der er intet der tyder på at man med

vi har taget som udgangspunkt for det her der må være en sammenhæng

oplysninger myndighederne indsamler og den efterforskningsmæssige værdi

et retssikkerhedsmæssigt perspektiv som man skal tage i betragtning

der er som sagt meget lidt der tyder på at sessionslogning er noget der bliver brugt

og der er som sagt ingen andre eu lande der har bevæget sig

at røre ved men for så vidt angår anvendelsen teledata

kan oplyses at det i meget begrænset omfang meget begrænset omfang

relevant at indhente sådanne oplysninger i forbindelse med efterforskning

skal tage beføjelser fra dem

hensynet til den enkelte borgers retssikkerhed og den enkelte borgers ret til

efterforskningsmæssige eller præventive værdi det

eu har lavet logningsregler der gælder for alle regler og eu er ved at revidere sine regler derfor er der god fornuft i at vente med at revidere vores danske regler til eu alligevel er færdig med sin revision

sidst blev det besluttet at se på om der var tale om en overimplementering altså om vi havde strammet reglerne mere end vi var nødt til efter eus regler og dernæst

hvor meget oplysningerne faktisk bliver brugt alt det har justitsministeriet så afleveret et notat til retsudvalget om den enogtyvende december sidste år

men nu er det også tid til at gøre regnebrættet op og for socialdemokraterne ser det

om logning skal afvente en revision af reglerne i eu vi mener at selv om man godt kan lempe reglerne inden for de nuværende eu regler så skal danmark

af væsentlig og nogle gange af afgørende betydning for efterforske alvorlige forbrydelser betyder det så

får set på hvor reglerne er ulogiske og ineffektive derfor fremgår det

også af bemærkningerne at justitsministeriet og erhvervs og vækstministeriet har

se på hvordan oplysningerne om brug af taletidskort hotspots internetadgang via biblioteker med videre kan registreres

hvordan sikrer vi os bedst så vi kan forebygge og opklare kriminalitet og terror samtidig med at vi kan leve i et frit samfund

indhentet en retskendelse med henblik på indgreb i meddelelseshemmeligheden efter retsplejeloven

påhviler det således udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold og det er naturligvis fornuftigt at der eksisterer sådanne muligheder jeg vil knytte et par enkelte

bemærkninger til logningsbestemmelserne vi håber at der i en kommende revision vil være fokus på tidsrammerne for

af data hvor direktivet angiver et spillerum

har danmark som nævnt valgt en år hvilket nogle mener er en overimplementering

længere tid hvis det vurderes nødvendigt af hensyn hensyn til politiets mulighed for at efterforske effektivt

kan jo også godt diskutere om det er hensigtsmæssigt at registrere alle de besøg på hjemmesider som man registrerer i dag måske man skal fokusere mere på bestemte hjemmesider altså på at registrere disse sådanne eventuelle udvidelser og ændringer skal naturligvis overvejes grundigt og

i sammenhæng med at de fleste borgere er ganske fredelige og fornuftige mennesker i forhold til at udskyde revisionsbestemmelsen synes vi

det er utilfredsstillende at der skal gå så lang tid folketinget har jo udskudt det flere gange

side ønsker vi at revisionen bliver så grundig som overhovedet muligt af hensyn til politiets muligheder for at efterforske terror bandekonflikter og anden

tre personer er blevet dømt da kunne man jo godt undre sig lidt over at politiet ikke

på området eller omkring området da episoden

interessant at få belyst lidt nærmere hvorfor man ikke har kunnet bruge de her redskaber i den forbindelse

har under alle omstændigheder en række spørgsmål og vi vil i løbet af udvalgsbehandlingen tage endelig stilling

sygehusområdet og foretog ting som var fuldstændig urimelige

hvor mange der rent faktisk var derinde og med at vi ved at der er mulighed for at man kan registrere hvor folk er

mobiltelefoner og så videre

kigge på at udvide nogle muligheder hvis det er det der har været været problemet

til at kunne efterforske kriminalitet effektivt men

også godt med rimelighed stille det spørgsmål om man skal lagre alle besøg på alle hjemmesider

skal komme ud af busken og sige hvad synes om de eksisterende regler

godt se hvor fristende det er at kunne skabe flertal uden om regeringen og

siger at fristelsen

regeringen er så stor at de kommer til at gå

kan betyde at politiet

nu at sige det mildt men jeg er ret sikker på at dette nok ikke er en sag som ville vælte regeringen såfremt regeringen kom i mindretal jeg vil bare sige at

handler om det saglige og det faglige og det saglige og faglige er at politiet skal have de bedst tænkelige efterforskningsmuligheder

se at politiet rent faktisk har brugt det her til at opklare

men samtidig siger vi jo også bare i al stilfærdighed at der er mange registreringer som er blevet foretaget og som ikke er blevet brugt til at opklare

sund fornuft at man i udvalget

med uafhængige får en diskussion af hvorvidt der så at sige er tale om at vi bruger kræfter på at lagre nogle oplysninger som aldrig nogen sinde vil blive brugt til noget og som ikke er

så kan det godt være at vi skal bruge nogle kræfter på at lagre nogle mere relevante oplysninger i længere tid det synes jeg er en interessant diskussion og det handler

herre høre om

hensigtsmæssigt at mange flere mennesker kommer i et dna register fordi det alt andet lige

opklare langt flere sager end i dag

er udsat for kriminalitet det er jo altid en politisk

diskussion internt i partierne og i folketinget hvor man ønsker at

forhold til det her kan vi bare konstatere at lagring af nogle af de her oplysninger og registreringer har været

til at opklare grov kriminalitet og det taler

er rigtig godt at vi har nogle bestemmelser i lovgivningen som giver politiet mulighed for at opklare så grov kriminalitet og der er det ikke dansk folkepartis ærinde at forværre de efterforskningsmuligheder som politiet har

også i det lys at vi vil gå ind i udvalgsbehandlingen

der vil afgøre vores stillingtagen til det her nu handler det jo om en revision af

nogle af de her oplysninger i længere tid og det kunne være at

vi ønsker at få belyst i udvalgsbehandlingen og blandt

samtaler samt internettrafik i en år ordningen omfatter alle danskere og genererer mange milliarder data helt præcis toogfirstusind registreringer per borger der alle gemmes i en år

og den har ifølge de to myndigheder også været værdifuld i opklaringen af forskellige former for kriminalitet

en høring i folketinget for eksempel undtager logningsbekendtgørelsen blandt andet skoler biblioteker offentlige institutioner mindre boligforeninger og megen infrastruktur

dermed er der huller i logningsbekendtgørelsen der kan udnyttes mange af vores nabolande har undladt at implementere direktivet og den tyske forfatningsdomstol har erklæret den tyske implementering for forfatningsstridig ved indførelsen besluttede man at bekendtgørelsen skulle revideres men dette er foreløbig også udskudt et par gange det giver dog god mening at udskyde evalueringen da eu også har gang i en revision

af revidere logningsbekendtgørelsen når eus indstillinger foreligger

at vi udskyder revideringen af loven til folketingsåret

blive fremsat et forslag til revision af logningsdirektivet i løbet af to tusind og tolv men forslaget forventes nu fremsat i løbet af og tretten eventuelt to tusind og fjorten hvor det skal forhandles i eu regi sf kan derfor støtte

stemte imod dengang det blev implementeret i danmark og vi er fortsat imod det det

det kan være et rigtig effektivt redskab for politiet og det bliver også brugt i mange tilfælde

indgreb i vores grundlæggende frihedsrettigheder

forsøge at forhindre kriminalitet der skal altid være en balance og vi mener helt klart at balancen

vi sagde at det skulle være i to tusind

være søde at udskyde

som vi sagde for et år siden fra enhedslisten side vi mener at det her er så grundlæggende et spørgsmål at vi har brug for en selvstændig evaluering i folketinget vi har brug for oplysninger så vi selvstændigt kan tage stilling det kan ikke nytte noget at vi bare sætter os til at vente på

kommissionen kommer frem til og så makker ret vi har så fået justitsministeriet til at lave en rapport blandt andet om hvordan de her oplysninger bliver anvendt hvad reglerne egentlig er

der kan vi se at især for det der kaldes sessionslogning bliver de anvendt meget meget

af proportionalitet på den ene side hensynet til retssikkerheden og på den anden side hensynet til sikkerheden

gemmer og registrerer oplysninger om vores borgere ikke fordi vi kan bruge dem til noget men fordi justitsministeren tænker at vi måske en dag får en teknologisk udvikling der

lave reglerne om når der kommer noget fra

så kan vi jo risikere at skulle lave reglerne om sådan to gange inden for et par år og det ville da også være

altså teleselskaberne som bruger rigtig mange penge og ressourcer på at gemme de her oplysninger fordi de skal men hvis man læser høringssvarene fra

man jo tydeligt se at det argument er noget

mener de at de bruger alt for mange penge på det så mon ikke mon ikke de synes at det ville være fint nok at man ændrede lidt i det et par gange hvis de så ikke behøvede at bruge så mange millioner

fra eu danmark er duks i den her sammenhæng vi opbevarer oplysningerne længere end vi bliver nødt til at gøre efter reglerne fra eu vi registrerer den her såkaldte sessionslogning og det engang et krav fra eu at vi

regeringen fortsætter den tidligere regerings iver

udvidet overvågningsmulighederne hvordan kan vi sørge for at man også bliver overvåget når man går på internettet på biblioteket hvordan kan vi sørge for at man også bliver overvåget når man sidder på en café

at man kan blive ved med at være så overvågningsivrig samtidig med at man bliver ved med

slå fast at man jo altså er er utrolig glad for vores demokrati og gerne vil beskytte det så enhedslisten siger klart nej til at udskyde den her revision

skal gå i gang nu vi mener også at justitsministeriet stadig væk skylder nogle oplysninger

at de finder ud af noget det ved man jo ikke det er i hvert fald lidt ulideligt at vi skal blive ved med at udsætte

revisionen især fordi der er god grund til det også når man ser på det svar som vi fik fra justitsministeriet i december måned

har liberal alliance det synspunkt at man skal passe på med at lave for overdrevet overvågning af borgerne og det mener vi sådan set man gør på det her område vi mener også at man skal passe på

hvorfor det egentlig var man indførte

side seks og tredive af de seks og tredive sider

efterretningstjenesten

når

man kender den danske efterretningstjeneste

så betyder det på almindeligt dansk at det er fløjtende ligegyldigt

de redskaber som de anvender de siger på almindeligt dansk

havde det været på sin plads at vi i hvert fald som et minimum

sessionslogning i øvrigt er vi jo stadig i den spændende problematik som vi tit er her i landet nemlig at vi overimplementerer de ting der kommer fra eu hvordan kan det være at dette land altid vil gå længere end det vi bliver pålagt fra eu på andre områder forringer det vores konkurrenceevne fordi vi altid skal være mere hellige

end eu egentlig har lagt op til det er synd og skam og jeg synes at det er ærgerligt at man ikke vil

har den holdning at man gerne ser

partier som for eksempel ole hækkerups som normalt nærer en fuldstændig blind tillid til efterretningstjenesten nu fuldstændig blæser på at efterretningstjenesten siger at når vi kommer til sessionslogning

i meget begrænset omfang været relevant altså sagt på almindeligt dansk det har ikke betydet en fløjtende

at efterretningstjenesten ønsker at overvåge danskerne mere

har man ikke så stor tillid til efterretningstjenesten sagt på

liberal alliance på en række strækninger i retspolitikken sige at nu ville man have hårdere straffe man ville afskaffe det ene og det andet man ville

drejer de til højre i retspolitikken jeg tror

det er lidt interessant hvis det her er et tilfælde hvor

hårdere og

og selvfølgelig skal man ikke kriminalisere folk som ikke skader andre hvis det virkelig er en modsætning i herre ole hækkerups og socialdemokraternes verdensbillede

måske den lidt flydende retspolitik der nogle gange kommer fra partiet men der er ingen modsætning imellem at være imod forbryderne men for almindelige mennesker det synspunkt vil vi holde fast i i liberal alliance

det samme som sidst hvor socialdemokraterne og regeringen ønskede at vi ikke skulle foretage en ændring af tingene men bare udskyde det og i øvrigt underlægge os eu på det her område i stedet for have en selvstændig dansk stillingtagen på nær når det gælder om at vi gerne vil lave mere overvågning end eu ønsker at vi skal

har lyst til og derfor er der altså nogle forudsætninger der skal

simon emil ammitzbøll der på vegne af liberal alliance gerne ville straffe hårdere det forudsætter at man starter med at finde gerningsmanden ellers er det nok lidt svært at gennemføre det

handler det her lovforslag om noget helt andet lovforslaget her

en revisionsbestemmelse og begrundelsen for at udsætte revisionen af den pågældende bestemmelse

er at man afventer at eu

får foretaget en revision af eus samme

der har eu så være noget sløve i optrækket noget langsomme

få taget sig sammen til at blive færdig med deres revision og det skal jeg da være den første til at beklage det ville da være godt hvis de

man behøver jo ikke nødvendigvis at vente de to år som udsættelsen her

altså kommer eu med deres revision i morgen

da forvente men man er nok nødt til lige

vi meget nemt kommer i den situation at vi laver en revision

ændringer eller tilpasninger hvorefter eu kommer med deres revision og

vi starte forfra det er ikke hensigtsmæssigt det er dobbeltarbejde

der nogle partier der mener

have den her bestemmelse det er jo fair nok at man kan have den holdning

skal vente med at lave en revision eller ej det er jo en generel modstand uanset om revisionen finder sted i dag

hensigtsmæssigt at vi har de her bestemmelser det er hensigtsmæssigt både i forhold til vores efterretningstjeneste

er det noget der kan bruges til at finde gerningsmanden til at bevise hvad det er gerningsmanden har gjort forkert og det er altså to forudsætninger for at man kan straffe gerningsmanden og det ønsker vi fra konservativ side at for når man blandt andet laver organiseret narkohandel hjemmerøverier drab skudattentater

skal man stilles til ansvar for det man har gjort forkert og så skal man dømmes så skal man straffes

den konservative tilgang til det her forslag

er nødvendigt og er af afgørende betydning for sagens opklaring

få lov til at gå ind og se hvad der er af logning på den man har rettet en mistanke imod

det er ikke det samme som at vi alle sammen overvåges hele tiden det er heller ikke det samme som at vi har et overvågningssamfund hvor staten registrerer alt hvad jeg går og foretager mig hver eneste dag og har det stående i en log så man til enhver tid kan se hvad jeg har foretaget mig det

hvad vi laver på internettet hvem vi sender

vi ringer op til hvem vi modtager opkald fra så der findes jo sådan en log

er der ikke en grænse for hvor meget vi skal gemme

argument for at vi ikke behøver at vente på at høre hvad eu siger

konservative så mene at niveauet er passende

har et abonnement hvor man betaler et fast beløb hver måned så længe man kun taler inden for landets grænser

forskel på det men der sker jo en logning

man får den rigtige regning når måneden er gået

set tilfreds med at det ligger ude hos private selskaber og at statsmagten politiet

data hvis det er nødvendigt og af afgørende betydning for sagens opklaring og så man kan komme efter gerningsmændene til grove forbrydelser

været sagt den kommende revision af logningsdirektivet

klart at jeg har lyttet mig til den

i forhold til at udskyde revisionen af de danske logningsregler

jeg nu også fremgår ganske klart af lovforslaget baggrunden er altså at vi endnu ikke har det fornødne grundlag for en revision af de danske regler det har vist sig at

revision af logningsdirektivet som

udsætter vores egen revision det faktisk giver ganske god mening og er udtryk for sund fornuft som bekendt

sætter vores eu retlige forpligtelser forpligtelser også grænser for hvilke ændringer der kan foretages af de danske logningsregler

de fremtidige ændringer af logningsdirektivet jo med stor sandsynlighed nødvendiggør

tilpasning af de danske logningsregler alene af den praktiske årsag synes vi det er fornuftigt at afvente

må sige at langt hen ad vejen

den samme debat vi har haft her i dag det er de samme argumenter der er blevet fremført af

terrorpakken af dem der var imod at vi skulle implementere direktivet i dansk lovgivning således at vi også kunne bruge

tele og internetlogning til at bekæmpe alvorlig kriminalitet det der bare er sket siden to tusind og to

siden to tusind og seks hvor

bliver stadig mere grov og den foregår i stadig større omfang på internettet og ved brug af teleoplysninger jeg må sige at det

set stået hele tiden og det er helt fair

nogle tilmed også i debatten sætter spørgsmålstegn ved

ind i armen så alle kan følge os tror jeg virkeligheden nogle gange kan være ganske udmærket at læne sig op ad

i praksis for politiet det handler helt grundlæggende om at politiet

fået et effektivt redskab

efterforske alvorlig kriminalitet hvis man vil forhindre politiet i at bruge sessionsloging stikker man en kæp i hjulet for politiet når det handler om efterforskning af alvorlig kriminalitet det fremgår meget klart af den redegørelse som justitsministeriet har

har brugt sessionsloggede oplysninger

opklaring af den her form for alvorlige forbrydelser

det vil selvfølgelig betyde at der er en risiko for at de oplysninger man skal bruge

det pågældende tidspunkt forpligtelsen til at opbevare dem vil være mindre også det vil være noget som selvfølgelig vil stikke en kæp i hjulet

der er en god grund til at vi vedtog logningsreglerne og der er en god grund til at vi har implementeret dem i

bliver ikke mindst i fremtiden et afgørende værktøj for politiet og

alvorlig kriminalitet det synes jeg skal siges herfra for jeg synes at det perspektiv hører med i debatten jeg deltager hjertens gerne i en gentagelse af de diskussioner vi havde i to tusind og to og helt frem til to tusind og seks om værdien af logningsoplysninger grænserne mellem sikkerhed og retssikkerhed

og alt det andet vi har diskuteret men det er lige nøjagtig de diskussioner vi har haft det er lige nøjagtig de balancer som er i implementeringen af logningsreglerne i den danske lovgivning

i højere grad bliver brugt at smartphones internet og andet er det som de kriminelle bruger i dag til at begå deres kriminalitet med og ved hjælp af skal vi så sige til politiet og vores efterretningstjeneste

bruge de stier til at finde folk selvfølgelig

og det er også det det her handler om vi skal sikre

stillet spørgsmål forunderligt nok

om værdien af det er stor nok og om man skal fastholde det i fremtiden jeg håber på at udvalgsbehandlingen trods

til at de partier der var med til at stemme det her igennem vælger at stå ved hvad de har stemt igennem vi deltager gerne i grundige drøftelser af det men jeg tror bare at det er meget meget vigtigt at vi husker på hvad det her skal bruges til

man slet ikke

trods af at vi har haft en lang proces sidste år i folketingets retsudvalg og haft et år

til at finde eksempler må man sige

meget meget begrænset

er tale om sessionslogning her det er helt fair at venstre begynder at

spørgsmålstegn ved om politiet stadig skal have de her efterforskningsmuligheder

skal forklare hvad konsekvensen vil være

man ikke kan bruge det til de her sager

at man så at sige er klar til

balancen som jo har været endevendt i debatten

i forhold til at bruge det her som et effektivt

borgers privatliv og vi synes i hvert

vil jeg godt spørge justitsministeren her til sidst hvis det nu viser sig

eksempler i rapporten ikke er tale om sessionslogning men

her sessionslogning som rigspolitiet altså peger på har været brugt i to konkrete sager om meget

dette medfører for politiets muligheder

helt efter de betingelser der er i retsplejeloven i øvrigt for

adgang til de her oplysninger de to ting sætter man på forhånd spørgsmålstegn ved

men man må jo selv forsvare hvad konsekvenserne er af det man gør og hvilke konsekvenser det vil have for politiets muligheder for

fremskrivning af det der sker nu

så er

adresserer et væsentligt integrationsproblem nemlig de helt afskyelige tvangsægteskaber

desværre stadig finder sted i visse miljøer i det danske samfund det vil vi i venstre gerne kvittere for at regeringen nu forsøger

gøre noget ved lovforslaget består af fire elementer for det første

vielser uden borgerlig gyldighed så det ligestilles med tvangsægteskaber i straffelovens forstand vi ved at denne type religiøse vielser i visse miljøer tillægges lige så stor betydning som vielser med borgerlig gyldighed og uanset ægteskabets form

et groft overgreb hver eneste gang nogen tvinges ind i et ægteskab mod deres vilje det er skadeligt for det unge menneske og det er også skadeligt for integrationen derfor er det for venstre også helt naturligt at tvang i forbindelse med religiøse vielser uden borgerlig gyldighed straffes lige så hårdt som tvang i forbindelse med almindelige vielser dernæst indebærer lovforslaget en ændring af udvisningsreglerne så det bliver lettere at udvise en udlænding der har tvunget nogen til en religiøs vielse det synes vi er helt på sin plads

i dansk familieret for at kunne få forlænget deres opholdstilladelse endelig lægger lovforslaget op til en ændring af tilholdsreglerne så det fremover bliver lettere for politiet at udstede et tilhold i forbindelse med tvangsægteskaber og religiøse vielser det er alt sammen elementer som vi i venstre synes ser fornuftige ud og jeg vil gerne bakke op om dem det vil vi

alt andet er krænkende og undertrykkende og står i skærende kontrast til de værdier vi har i danmark og kan vi i venstre på nogen måde være med til at dæmme op for at nogen tvinges ind i et ægteskab

politiet ude af bestemte boligområder der er set en lang række eksempler på

til halvfems procent af de anmeldelser der bliver indgivet der bliver trukket tilbage fordi man

tingene internt man har sit eget retssystem det lyder mærkværdigt

der eksempler på jeg forstår ikke at man kun vælger at kriminalisere og øge straffen for den her lille

når vi ved der foregår så meget andet derude så hvad er grunden til at man holder sig til den her lillebitte del når det handler om at kriminalisere parallelle retssystemer i stedet for så at sige at

var patruljering med det formål at indføre eller fastholde sharia i bestemte områder

som patruljerer i bestemte boligområder det er også blevet bekræftet her i folketinget af social og integrationsministeren som har været i kontakt med de britiske myndigheder at det finder sted

konstante angreb på dansk kultur herunder dansk retskultur

der lagde op til at kriminalisere handlinger

er med til at skabe og fastholde parallelle retssystemer ingen partier ville sidste år støtte

det er derfor glædeligt at regeringen nu imødekommer dansk

er udbredt

på eksistensen af parallelle retssystemer ser vi i

i november to tusind og elleve udkom en rapport fra sfi der dokumenterer at islamisk lov og forskellige kulturelle og sociale normer i høj grad er virkeligheden for masser af kvinder overalt i danmark de bliver muslimsk viet i såkaldte

som det ikke er nemt at komme ud af idet opløsning af et muslimsk ægteskab som udgangspunkt fordrer mandens tilsagn

med de parallelle retssystemer og den tankegang der ligger bag det er vigtigt det er afgørende for den sociale og kulturelle sammenhængskraft i danmark at vi konsekvent siger fra over for dem der åbenlyst foragter de værdier og retsprincipper som danmark bygger på dansk kultur herunder dansk retskultur skal ikke tilsidesættes af religiøse mørkemænd der ønsker at praktisere sharia i det danske samfund formålet med dansk

beslutningsforslag fra i sommer var derfor at kriminalisere de handlinger som udspringer af parallelle retssystemer og er med til at fastholde disse til trods for den skepsis der var dengang over for forslaget er det som jeg også

sagde glædeligt at der nu rykkes lidt på området det er dog stærkt utilfredsstillende at regeringen ikke har fremlagt et omfattende lovprogram til bekæmpelse af det omtalte

familieret synes er religiøse forkyndere skal gennemgå et sådant kursus men vi mener at regeringen bør undersøge muligheden for at målrette de foreslåede regler til de trossamfund hvor problemerne er størst alternativt at udarbejde forskellige niveauer

ønsker derudover at afskaffe den særordning som tyrkiet har og som gør at tyrkiske imamer er undtaget det ville den tidligere borgerlige regering ikke være med til det

den nuværende regering vil være med til det kristeligt dagblad har jo i den senere tid beskæftiget sig med indvandringsprøven og

den rammer og ikke rammer disse erfaringer bør efter vores opfattelse tænkes ind i dette lovforslag

udvalgsbehandlingen alt i alt

udtryk for et lille skridt i den rigtige retning og derfor stemmer vi for men det er langtfra nok og problemerne vil desværre ikke blev løst med dette tiltag så vi opfordrer regeringen til at

komme i gang med et meget mere omfattende initiativ imod

at ligestille religiøse vielser under tvang med det vi

læse nogle sagsmapper under stærk fortrolighed om

tvang

var to ting jeg fandt ud af den ene var at der

lige så mange drenge som piger

opsøgende indsats fra myndighedernes side

når det så er sagt håber jeg at det også er det der ligger

vi forstår hvor svært det her er

for unge mennesker der kommer i den situation at deres nærmeste deres forældre vil vil presse dem og tvinge dem til noget rent faktisk et ganske stærkt

men lovgivningen kan hjælpe og det er jo derfor jeg synes at det er en god idé at at vi får ligestilling mellem de religiøse vielser

nogen der ikke var blevet tvangsgift i danmark så rent faktisk

så det er jo et svært område men jeg tror at det her er en hjælp især en hjælp

for de unge mennesker som kan sige til deres forældre eller deres bedsteforældre jamen det her er ikke tilladt det vil i sig selv styrke dem og det vil være

en forbedring af de unge menneskers situation og det er jo hvad det her handler om det handler om at give nogle unge mennesker den frihed som de har ret til og fortjent det næste element i forslaget

det kunne vi jo have gjort for længe siden det har vi ikke men nu gør vi det

den fire og tyve årsregel som ellers havde til formål at forhindre tvangsægteskaber den regel har i stedet medført at en masse mennesker forhindres i at bo sammen med deres mand eller kone her i danmark som sagt eksisterer der desværre fortsat tvangsægteskaber i danmark problemet med tvang i forbindelse med religiøse vielser uden borgerlig gyldighed er principielt lige så alvorligt som tvang i forbindelse med juridisk anerkendte ægteskaber

sidestille de to begreber i lovgivningen enhedslisten er generelt skeptisk over for strengere straffe som et middel til at løse problemerne vi tvivler på at det vil have en forebyggende effekt men vi er enige i at strafferammen bør være ens uanset om der er tale om en vielse med juridisk gyldighed eller ej

til gengæld tvivlende over for hvilken effekt de skærpede udvisningsregler vil få eftersom de generelle udvisningsregler i forvejen er yderst stramme vi vil derfor stille en række spørgsmål til den del af lovforslaget der omhandler udvisningsreglerne

det er yderst positivt at lovforslaget vil forebygge tvangsægteskaber ved at sikre at religiøse forkyndere får et obligatorisk kursus

den øgede adgang til at udstede tilhold til personer der mistænkes for at udøve tvang i forbindelse med ægteskaber vil enhedslisten gå ind i en konstruktiv dialog om forslaget der er tale om en kraftig udvidelse af politiets beføjelser men enhedslisten vil gerne lytte til politiets og andres erfaringer for at vurdere om der er behov for denne del

over deres tilværelse vi mener selvfølgelig at borgerne også selv skal have mulighed for at bestemme

og vi synes at tvangsægteskaber er noget af det mest modbydelige man kan forestille sig at blive gift med en anden bundet til et andet menneske uden at man selv har valgt det uden at man selv har lyst

vi synes sådan set at det er en god idé

man går ind og skærper bestemmelserne

ulovlig tvang ved den her sidestilling af ulovlig tvang og

religiøse vielse uden borgerlig gyldighed

liberal alliance mener at udlændinge som forbryder sig mod dansk lov bør udvises af danmark så vi synes selvfølgelig at det er positivt at man strammer udvisningsreglerne på det område vi håber selvfølgelig at det kan være starten til at man gennemgår lovgivningen yderligere og ser på om der ikke kunne være andre steder hvor lovovertrædelser kunne medføre udvisning hvor de i dag

så går man også ind i diskussionen om religiøse forkyndere det

lidt mere i den rigtige retning hvis man er på frihedens og det enkelte menneskes side og det er vi altid

og jeg citerer fra forslaget samtidig

så der kan ske udvisning uanset frihedsstraffens længde og uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet hvis udlændingen har tvunget

til en religiøs vielse se det er jo virkelig

gennemføre konsekvens og vi er helt enige det eneste vi så savner fra regeringens side

er at man overfører denne bestemmelse til en lang række andre kriminelle områder så hårdt burde man jo også træde i karakter når vi taler om

der skal det ikke være domstolen der skal sidde og vurdere om det nu er synd eller det ikke er synd

skal det medføre udvisning uanset hvor længe vedkommende har opholdt sig i danmark så vi er tilfredse

vi er tilfredse med den konkrete bestemmelse der nu bliver lovgivet om og vi håber at se at det også på en lang række andre kriminalitetsområder kommer til at gøre sig gældende

selvfølgelig skal have en konsekvens man skal ikke rende rundt her

så må man tage konsekvensen af det vi støtter som sagt

ligestilles altså sådanne religiøse vielser

ske udvisning uanset uanset frihedsstraffens længde og uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet hvis altså udlændingen har tvunget en anden til

blive betinget af at man i fremtiden skal have deltaget i et kursus om dansk familieret

tilholdsreglerne nu således at de i højere grad kan målrettes situationer hvor en person tvinges til at indgå i et ægteskab eller at en religiøs vielse ud over

vigtigt vi skylder at

som er under pres fra familie og netværk

det det her handler om det er for at sikre at indsatsen mod de parallelle retsopfattelser som

er flere der har spurgt til det her vil man kunne se hvad regeringen i øvrigt arbejder med på området men her handler det om udvisningsreglerne

som er udsat for tvang og trusler om at indgå i ægteskaber eller

ikke undre at det er et ganske udmærket lovforslag og jeg

kommer jo af nogle eu retlige forpligtelser

som danmark har fordi eu i sin tid har indgået en aftale med tyrkiet jeg vil høre om ministeren vil kigge på om der er mulighed for at komme uden om det her sådan at de krav der bliver stillet til udenlandske religiøse forkyndere også bliver stillet til for eksempel imamer fra tyrkiet

og straffes for ulovlig tvang hvis de foretager en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed vel vidende at vielsen indgås som følge af at der er udøvet tvang

vi er bundet af eu retlige forpligtelser

justitsministeren vil være villig til at kigge på om der er en mulighed for at komme uden om

den her del af vores eu retlige forpligtelser

betragtet som en arbejdstager på lige fod med en håndværker der ønsker at komme

at lave en paragraf der hedder at det her handler om religiøse forkyndere og derfor mener vi at

at man ligesom ville ramme de forkerte med det her forslag altså

ikke ville ramme jeg tror bare det er vigtigt at holde sig for øje at det her forslag er en skærpelse af indsatsen over for parallelle retsopfattelser det handler om at sikre at

unge kvinder som jo er udsat for konsekvenserne af de parallelle

blev der sagt vi vil kunne rejse spørgsmålet om tibet over for de kinesiske værter vi kan kun påvirke kina i den rigtige retning ved at være der hvordan gik det så jo det gik som

havde spået ét stort flot anlagt kinesisk propagandanummer som fik alle protesterne til at forstumme diktaturet vandt såvel de fleste guldmedaljer

som imagekampen og således blev verden igen bedraget et centralistisk diktaturs metode til at vildlede verden har været kendt før og det er vigtigt for mig at slå fast

nazityskland bedrog og begejstrede således bedrager og begejstrer kommunistkina i dag verden vi skal lige om lidt høre udenrigsministerens besvarelse af min forespørgsel men jeg kender ham jo godt nok til at vide

kommer til at høre han vil fortælle hvordan kina har løftet mange millioner ud af fattigdom han vil fortælle at kina er et økonomisk mirakel et lokomotiv som vi hellere må koble os på hvis vi vil have vækst i danmark han vil fortælle at alt som

landet uvægerlig søge mod demokratiet og han vil fortælle os at dialog er den bedste måde til at påvirke de kinesiske ledere og udenrigsministeren vil givetvis selv tro på det han siger så udenrigsministeren vil synge den samme sang om kina som skiftende danske ministre sang om nazityskland og vi andre som ikke vil høre på den sang vil i dag blive skældt ud for at vi ikke ville dialog og det vil komme til at hænge i luften at vi er sådan en slags koldkrigere der bare vil have ballade og således må jeg atter konstatere

det er i virkeligheden lige præcis det der er det mest deprimerende ved at kende historien det er mit håb at vi i dag får reelle svar på de spørgsmål der stilles og ikke blot den sædvanlige sang om kinesisk vækst om økonomiske reformer

tog vi skal koble os på hvis vi vil blive blive rige jeg vil gerne have reelle svar i dag om kommunistkina om kz lejre om salg af organer fra henrettede om henrettelse af politiske og religiøse fanger om ytringsfrihed om korruption og nepotisme og

af tibetanerne jeg er dog så meget realist at jeg ved at det er et lønligt håb for jeg har i virkeligheden ikke fantasi til at forestille mig at udenrigsministeren rent faktisk vil forholde sig til de spørgsmål der

til den her debat i dag emnet kina er jo vigtigt af rigtig mange grunde kina er økonomisk og politisk en stadig vigtigere spiller i verden det er lykkedes danmark at opbygge et stærkt partnerskab

kina med et godt samarbejde på en lang række områder dertil kommer den vægt

regeringen og jeg lægger på menneskerettigheder og derfor er der rigtig god grund til at bruge tid

på en debat om situationen i kina jeg ser ikke mindst frem til en drøftelse af hvordan vi også på det helt konkrete plan bedst kan bidrage til forbedringer forbedringer der kommer helt almindelige mennesker til gode i verdens mest folkerige stat forbedringer der kommer almindelige mennesker til gode

det helt centrale i enhver debat om menneskerettigheder som vi alle ved er der i kina lang vej igen

menneskerettigheder der er mange ting som den kinesiske regering også selv anerkender skal styrkes der er også forhold vi ikke ser

opregnes syv forskellige konkrete spørgsmål relateret til retstilstanden i kina jeg vil i min besvarelse forsøge at komme ind på de rejste emner og bruge dem til at illustrere

der også er tale om på en række områder afslutningsvis vil jeg redegøre nærmere for regeringens tilgang til menneskerettigheder i kina hvad angår fængslinger og arbejdslejre

betragtes oplysninger herom som statshemmeligheder i kina

det er ret begrænset hvor mange pålidelige oplysninger der kan indhentes der er usikkerhed om for eksempel det reelle antal indsatte i kinesiske fængsler som officielt sættes til en

der sondres mellem

fængsler og arbejdslejre i den forstand at man skal idømmes en egentlig straf for at komme i fængsel mens man kan blive administrativt interneret i en arbejdslejr

være dømt loven tillader i visse tilfælde administrativ tilbageholdelse i op til fire år det er typisk denne mulighed der anvendes over for menneskerettighedsaktivister journalister og uregistrerede religiøse ledere

administrative tilbageholdelseslejre er dårlige og langt fra de standarder vi anser

acceptable det er desværre desværre noget

kendetegner fængselssystemet i snart sagt alle verdens fattigere lande jeg vil gerne understrege at brugen af arbejdslejre til håndteringen af mindre forseelser der ikke vurderes tilstrækkeligt til fængselsstraf er stærkt kritisabel og jeg tager afstand fra enhver type fængslinger uden dom jeg har bemærket at de kinesiske myndigheder på højt niveau for nylig har meldt ud at man vil søge at ændre dette system på hvilken vis er endnu usikkert men der er åbenbart en erkendelse af behovet det er godt det er nødvendigt

det næste tema i kina er disse tal en statshemmelighed på samme måde som antallet af fængselsindsatte igen betyder det at der er usikkerhed om tallene blandt andet har eu vurderet at antallet er faldet fra omkring otte tusind

selv om der fortsat er tale om et stort antal henrettelser er der altså tale om et markant fald i de seneste år faldet tilskrives i høj grad reformer i det kinesiske retssystem som har forbedret retssikkerheden på dødsstrafområdet det er imidlertid ikke nok og som bekendt er eu og dermed danmark principielt imod dødsstraf afskaffelse af dødsstraf udgør et af eus vigtigste mål på menneskerettighedsområdet denne politik forfølger vi med jævnlige opfordringer til kina

at afskaffe brugen af dødsstraf med hensyn til spørgsmålet

om organhøst tager jeg og regeringen dybt afstand fra denne praksis tvungen organdonation er forbudt ved lov i kina men den kinesiske regering har anerkendt at organhøst fra henrettede fanger finder sted finder sted og har erklæret at de vil afskaffe det den seneste udvikling på området er at målsætningen om afskaffelse er fremrykket således at organhøst fra henrettede fanger skal være afskaffet i løbet af to år mod tidligere tre fem år

når det gælder ytringsfriheden er der overordnet tale om et område hvor der over længere tid har været en positiv udvikling navnlig takket være de nye medier der er langt større mulighed for udfoldelse og folkelig debat herunder publicering af materiale og mulighed for diskussion på internettet

er der stadig væsentlige indskrænkninger i ytringsfriheden i kina og der er langt igen for at opnå ægte ytringsfrihed som vi kender det og der er ingen tvivl om at regeringen slår hårdt ned på alle forsøg på at udfordre kommunistpartiets ledende rolle i

kommer ind på en firsindstyvendeplads ud af de godt

der indgik i undersøgelsen kina har altså en placering midt i feltet hvilket naturligvis også vidner om et problem af et betydeligt omfang

også blankt erkender i den kinesiske ledelse så til tibet der er ingen tvivl om at situationen i tibet er stærkt bekymrende og jeg kan kun

tilslutte mig de udtalelser hvori fns højkommissær for menneskerettigheder og eus høje repræsentant gør opmærksom på problemet over for kina senest ved udgangen af to tusind og tolv opfordrede både fn og eu på baggrund af det voksende antal selvafbrændinger til at de kinesiske myndigheder adresserede de underliggende årsager til tibetanernes store frustration og sikrede overholdelse af menneskerettighederne eu har desuden opfordret tibetanerne til ikke at anvende ekstreme former for protest såsom de tragiske selvafbrændinger vi har en løbende dialog med kina både bilateralt og gennem eu om menneskerettigheder herunder i tibet senest drøftede jeg menneskerettighedssituationen herunder i de tibetanske områder med min kinesiske kollega da jeg var i kina i december danmark er aktiv i kina på en række af de områder jeg har været inde på

som har bidraget til den debat blandt de kinesiske beslutningstagere som gik forud for reformen af dødsstrafområdet det viser at det godt kan betale sig at fokusere på de områder hvor vi kan skabe konkrete resultater også i eu kina menneskerettighedsdialogen

herunder også relateret til retsvæsenet i forlængelse af eu kina dialogen i maj sidste år gennemførte den kinesiske delegation et besøg i danmark her besøgte man blandt andet københavns arrest på blegdamsvej og blev indført i de helt praktiske foranstaltninger omkring blandt andet varetægtsfængslinger hvormed man fra dansk side efterlever menneskerettighederne

det gjorde indtryk på kineserne i forhold til ytringsfrihed støtter regeringen projekter projekter i kina på medieområdet herunder efteruddannelse af kinesiske journalister endelig talte jeg

i december med den kinesiske udenrigsminister om korruption som endnu et muligt område for en styrket dialog

styrke danmarks menneskerettighedsindsats i kina det kræver at vi vælger de metoder der skaber resultater og at vi anerkender at vejen frem går gennem samarbejde og dialog med et konkret og praktisk sigte regeringens tilgang til

i kina er med andre ord at kritikken ikke kan stå alene men at vi hele tiden proaktivt skal se på muligheder for hvordan vi bedst kan bidrage til en positiv udvikling kina afviser således ikke menneskerettighedernes berettigelse respekt for menneskerettighederne og en styrkelse af det kinesiske retssamfund blev således begge nævnt i præsident hu jintaos vigtige rapport til den attende partikongres i november sidste år og fik bred dækning i de kinesiske medier samtidig har hu jintao selv åbent erkendt at kina har lang vej igen på

det åbner en mulighed for samarbejde og det er regeringens bedste mulighed for at gøre en konkret forskel

er fejlen i den ellers bedre besvarelse end jeg havde regnet med fra udenrigsministeren at han og regeringen ikke tager kommunistkina alvorligt altså man vil ikke forholde sig til det faktum at der er tale om et bestialsk kommunistisk regime fuldstændig på

linje med hvad sovjetunionen var i gamle dage

jeg husker jo hvor begejstret man blev da det endelig var forbi med sovjetunionen man tager det ikke alvorligt nok kina er på den rette vej siger udenrigsministeren nej kina er ikke på den rigtige vej i tibet er det værre end det har været længe

udenrigsministeren nævner

kinesisk besøg i danmark og hvordan man der

og ikke rigtig er klar over at det vil blive citeret rundtomkring i den internationale presse det var new york

da sovjetunionen kollapsede og om de fejl de begik i sovjetunionen da det skete han spørger hvorfor faldt sovjetunionen fra hinanden hvorfor kollapsede det sovjetiske kommunistparti og så siger han den vigtigste årsag var at deres idealer og sande overbevisninger vaklede til sidst var alt hvad der var påkrævet et enkelt ord fra gorbatjov for at erklære det sovjetiske kommunistparti opløst og et stort parti var forsvundet til sidst var der ingen der viste sig som en rigtig mand og ingen stillede sig op

det ville vi aldrig acceptere det er den nye kinesiske leder som sværger til et leninistisk diktatur og som ærgrer sig over at sovjetregimet er brudt sammen så

slet ikke det de vil til gengæld er kineserne utrolig dygtige til at komme og smile de er utrolig dygtige til at smile når de er i danmark og de er utrolig dygtige til at smile over for danske delegationer og danske erhvervsfolk når de er i kina

hvis vi vel at mærke opfører os ordentligt

man kan lave en skruestik på fra kinesisk side så det er ikke et spirende demokrati der er i udvikling i kommunistkina det er en

nogen tal for det her men man kan jo gætte på at det er rigtigt når institutioner som amnesty international fortæller om det om fem millioner fanger i koncentrationslejre om laogai

hundrede koncentrationslejre rundtom i kina politiske fanger præster munke advokater falun gong dyrkere kristne tibetanere

af koncentrationslejrene i øvrigt registreret

kina er altid leveringsdygtig i organer uanset hvilken blodtype og type det i øvrigt er de kan altid levere og tjener masser af penge på det

bevislig er en million tibetanere myrdet mellem marts to tusind og elleve og december to tusind og tolv har halvfems tibetanere i tibet sat ild til sig selv i protest mod kina det lyder ikke til

tortur i tibet er almindelig og rutine det er situationen i i tibet det er situationen i kommunistkina det er og bliver et bestialsk kommunistisk diktatur lige her og nu for vore øjne alt imens denne

travlt beskæftiget med at engagere sig dybere og dybere i det det er deprimerende jeg har et forslag til vedtagelse

med dansk folkepartis støtte

ganske kort og det lyder således

at befolkningerne i kina og ikke mindst tibet er blandt verdens mest undertrykte pålægges regeringen at udfærdige en note til den kinesiske regering hvori protesteres over for forholdene som er en tilsidesættelse af almindelig anerkendt civiliseret

marie krarup her i folketingssalen

indse at menneskerettighederne i virkeligheden ikke har større berettigelse og universalitet end de grønne spejderes moralkodeks støtter dansk folkeparti menneskerettighederne

i hvert fald

at et autoritært regime altid vil kollapse under sin egen vægt var læren den at et autoritært regime som er sat under pres vil falde eller var læren den at der kommer et nyt system et nyt alternativ til demokratiet som altid vil stå i modsætning til menneskerettigheder

sovjetunionen blev sat under massivt økonomisk og militært pres af den amerikanske præsident reagan og kollapsede derfor

andre lande deres erfaringer

konstituerede så en ny form

en meget fri økonomisk tilgang men samtidig en hård central styring og det er der verden står i dag verden står over for to ideer som står over for hinanden

som lige så stille mentalt set resignerer og tænker at ud af det kommer der nok ikke noget godt og som frygter men som har den fordel

at dens institutioner

bliver underkastet jævnlige folkelige prøvelser og at folk kan skifte styret ud hvis de er utilfredse

på den anden side står i særdeleshed ét stort land

som har et stærkt centralt styre som på forfærdende vis med jævne mellemrum krænker menneskerettighederne og som samtidig giver sin befolkning den største vækst vi ser i verden

kina på vej til at blive noget helt anderledes end det vi har set hidtil

nemlig sådan at intet styre der ikke i sidste ende har et folkeligt fundament kan fortsætte

eller er også kina på vej på vej

men jeg vil i modsætning til herre søren espersen sige at den diskussion vi har her har man også i kina

jeg har hørt medlemmer af det kinesiske kommunistparti sige til mig at man følte at man var bagefter de vestlige lande og at man tilstræbte en form for demokrati

som handler om en fast forankring af det kommunistiske monopol

at man i længden kan opretholde et styre baseret på autoritær magt jeg tror ikke på at man kan frisætte sin befolkning økonomisk uden at man også på et tidspunkt vil se borgerne kræve deres egentlige frihedsrettigheder

et centralt placeret enevældigt parti som uden folkelig forandring træffer beslutninger på menneskers vegne

har denne verden faktisk set en fantastisk udvikling i løbet af de sidste tyve til tredive år først blev østeuropa frigivet så blev rusland forholdsvis frit og så så vi sidst det arabiske forår som ganske vist er i svære vanskeligheder

på et tidspunkt om en lang række år

jeg tror det samme vil gøre sig gældende i kina

og derfor skal man heller ikke lægge skjul på at dele af udviklingen i kina herunder den manglende respekt for menneskerettigheder skal påtales

regeringen til at arbejde for forbedringer folketinget hæfter sig især ved udtalelser fra fns højkommissær for menneskerettigheder og eus høje repræsentant om fortsatte menneskerettighedskrænkelser herunder begrænsninger for ytringsfrihed og religiøse mindretal folketinget tillægger det strategiske partnerskab med kina stor betydning herunder et tæt samarbejde og ligeværdig dialog baseret på gensidig respekt folketinget støtter regeringens prioritering af fremskridt på menneskerettighedsområdet i kina og at menneskerettigheder tages løbende op med den kinesiske regering såvel bilateralt som i eu kina dialogen folketinget opfordrer regeringen til fortsat at arbejde for at menneskerettighedssituationen og retstilstanden i kina forbedres

som følge af den dialog man fører med

dialog vi havde og blev ved med at have med

lech walesa og solidaritet vi førte dialog med det var faktisk pamperne og undertrykkerne vi førte dialog med

kommer rigtig rigtig mange velstående mennesker

til den del af menneskerettighederne som er de såkaldte frihedsrettigheder at disse mennesker en dag ikke vil lade sig nøje med et centralistisk autokratisk system som bestemmer over dem nu

mig så derudover om jeg tror at ideer

den diskussion vi har her har man også internt i det kinesiske kommunistparti og den har bølget frem og tilbage de sidste tredive

at

de danskere og de danske partier

samarbejdede med styrerne i øst og centraleuropa og

rigtig jeg vil bare gerne bede ham om at

to situationer altså et samarbejde med pamperne

virkelig hårdt for sig min tilgang til herre nikolaj villumsens spørgsmål er derfor den meget enkle at præcis den form for spørgsmål bør vi løse i samarbejde med den europæiske union og usa mit store håb er at den frihandelszone som forhåbentlig bliver etableret mellem det amerikanske

meget konkrete og meget gode besvarelse af spørgsmålet

interesserer sig for hvordan menneskerettighederne respekteres i kina

måske også en lille smule forundret

været imod at danmark skulle blande sig i hvad der foregår i andre lande for få år siden udtalte herre espersen interview om

skulle sælge teknologi til lande der bruger det til at undertrykke deres befolkning og jeg citerer fra computerworld jeg har ingen ideologi om at vi skal fremme demokrati i andre lande jeg mener faktisk

hvorvidt dansk folkeparti

bestemte styreformer som demokrati

næsten kætterisk at sætte spørgsmålstegn ved derfor kunne man jo forledes til at tro at

for menneskerettigheder når de bliver krænket af kina eller af de arabiske lande men ikke andre steder i verden

både er universelle og vigtige derfor arbejder vi på at udbrede respekten for dem uanset

ikke er verdens dominerende supermagt vi kan ikke diktere verdens gang men vi kan så sandelig

her i folketinget er vi enige om at kina ikke efterlever menneskerettighederne og at vi skal arbejde

end alene bare at løfte den moralske pegefinger

at svinge menneskerettighedsfanen højt ved festlige lejligheder

i den her diskussion er hvordan danmark og andre lande kan være med til at forbedre respekten for menneskerettigheder i kina lad mig slå fast at det

som er begyndt i den her regeringsperiode selv om jeg synes at

havde et godt svar også den tidligere regering og borgerlige udenrigsministre har spillet en vigtig og nyttig rolle i de her bestræbelser selv om tortur ikke er en del af

med kineserne i det spørgsmål jeg ved eksempelvis at institut for menneskerettigheder i flere år har været involveret i en dialog med kinesiske jurister og det har været en af de medvirkende faktorer til at kina jo

ved har forbudt tortur ved lov det betyder ikke at der ikke foregår tortur i kina men et forbud er jo et vigtigt skridt i den rigtige retning også i andre spørgsmål er det vigtigt ikke kun at fokusere på lovgivning men også på den praksis der tilsyneladende foregår og selv om både organhøst og tortur er forbudt ved lov indløber der jo løbende rapporter om at det foregår

derfor nytter det ikke noget at vi vil moralisere og skælde kina ud vejen mod forandring i kina går gennem dialog og ved at give kineserne konkrete eksempler på hvordan vi gør det bedre for eksempel

at danmark har støttet projekter i kina på retsplejeområdet og om ytringsfriheden det illustrerer godt hvad der skaber varig forandring af menneskerettighederne når vi går foran med konkrete eksempler og viser kinesiske delegationer hvordan vi håndterer varetægtsfængslinger eller når vi efteruddanner kinesiske journalister det skal vi fortsætte med

at kina vil respektere menneskerettighederne på samme måde som vi gør det i overmorgen

indgå i en ligeværdig dialog og gå foran med gode eksempler

i kina som kommer befolkningen til gode

var med til at lave dengang i to tusind og otte eller to tusind og ni hvor man egentlig

deres overfald på tibet vi behøver da ikke ligefrem at hjælpe til

fordi de chikanerer vores erhvervsliv hvis vi ikke makker ret i forhold til hvad

tror herre jeppe kofod virkelig

et kommunistisk regime falder fordi vi har en dialog med dem eller tror man der er større chance for at de falder hvis man protesterer over for det der foregår protesterer over at vores erhvervsliv bliver chikaneret i tide og utide

restauranter her i i danmark bliver boykottet hvis der for eksempel er møder med taiwan eller eller tibetanere

det vil være en stor fordel at forbedre

skal blande os i andre landes indre anliggender

de konkrete eksempler det at vi indgår i en dialog hvor vi også

for hinanden så nogle

de forandringer der er sket i kina på det område her

er afledt af de dialoger man har med omverdenen og jeg tror i øvrigt heller ikke det er noget danmark kan gøre alene

at vi rejser de spørgsmål når der er grund til kritik

i havnene derude der blev ikke givet nye

man syltede alt hvad der kom fra danmark fordi danmark havde

verbalnote dikteret

skete der mirakler i løbet af fire et halvt minut

og licenserne væltede ind og de danske erhvervsvirksomheder kunne handle frit det var det der skete

det kan danmark fortsat have

jeg havde håbet på

sammen om menneskerettigheder og set på hvordan vi konkret kan forbedre menneskerettigheder i den verden vi lever i herunder i kina men det eneste

den danske regering til aktivt at gøre helt konkret vil jeg

enige i at man bør kritisere

i tibet og at man bør kritisere at kina ikke har underskrevet adskillige ilo konventioner

betyder at at lønmodtagere undertrykkes og at vi ser et internationalt pres

som socialdemokraterne mener skal rejses fra dansk side og fra eus side over for

så hvordan man får de lande til at gøre det det er ved at indgå i

det som herre nikolaj villumsen siger nemlig at

gøre en forskel der er en meget tæt dialog og også en kritisk dialog igennem eu

selvafbrændinger som vi ved er et stort problem det er noget vi har kritiseret

socialdemokraterne sådan at det er det vi kan forvente

når de mødes med repræsentanter for kina

meget konkret og meget godt

at der er kommet forbedringer

kofod har sagt kinas vækst og velstand har forandret verden på mange måder det er både økonomisk miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt

kina er selvfølgelig fortsat en kommunistisk etpartistat og

kina for kommunistkina folketingets udenrigspolitiske nævn var sidste år i beijing og i de tibetanske områder her oplevede vi den dobbelthed der er mellem en markedsøkonomi i rasende udvikling

for den stigende velstand giver den enkelte borger større muligheder for at orientere sig i verden det kinesiske

informationsmonopol er brudt der er millioner af sprækker og revner

der siver information ud i det kinesiske samfund folk reagerer i stigende grad på urimeligheder social uro opstår igen og igen

eksempel ekspropriationer eller forurening kinas voksende middelklasse er ved at tiltage sig et større politisk rum denne udvikling tror jeg vil fortsætte og den vil formentlig have

forhåbentlig til sidst føre til et system der i højere grad respekterer menneskerettighederne

nogen grund til at tro at kineserne af kulturelle eller andre årsager ikke egner sig til demokrati og åben debat det gør de såvel som alle andre

god inspiration at hente i udviklingen i de forskellige modeller vi ser i de tre kinesiske samfund uden for kina altså taiwan hongkong og singapore

har man forskellige erfaringer med åben debat men man har en meget vidtgående

egentligt demokrati disse steder er også meget vigtige når man tænker på bruddet med informationsmonopolet

altså information på kinesisk ind i kina

demokrati at det rum der går til borgere i et stadig mere velstående samfund

vil blive omsat i demokrati automatisk jeg ved ikke hvorfor reglerne skulle være anderledes i kina end i alle andre samfund jeg læste for et lille år siden en ret interessant artikel i

forskellige lande der er gået fra et totalitært styre til demokrati i de sidste tredive år der er en grov fælles

er der rigtig mange lande der overgår fra en anden styreform til demokrati det virker som om

er snak når vi siger at samhandel og dermed en stigende rigdom i kina hen ad vejen vil føre til et stadig større pres for ordnede forhold for den enkelte borger

meget gerne arbejde med menneskerettighedsspørgsmålet i vores direkte kontakter med kina og som flere af de tidligere talere

den dobbelte tilgang med samhandel og samtale er

de skulle ønske det

danmark ikke alene støtter etkinapolitikken det ved jeg godt man gør men at man også

vil modsætte sig tibetansk selvstændighed er herre rasmus helveg petersen ikke opmærksom på at

kinesiske ambassade her i danmark til den daværende udenrigsminister

engelsk står der ordet opposes

om de problemer der er i forhold til kina

jeg vil også sige tak til udenrigsministeren for at han faktisk adresserede

sf er den diskussion vigtig

jo altså også vigtigt hvordan vi håndterer den diskussion og hvad vi mener er den rigtigste

når det handler om udviklingen i en lang række andre lande som ikke er kommet til en situation hvor menneskerettighederne er respekteret

det er vel egentlig det diskussionen når det kommer til stykket handler om vi ved godt at situationen på en række punkter er

ministeren redegjorde rimelig omhyggeligt for

rapporterne fra amnesty international fra to tusind og tolv vi har human rights watchs on china fra to tusind og tretten men det er jo stort set netop de steder som både fns højkommissær for menneskerettigheder

så man kan sige der er en forholdsvis klar overensstemmelse med

og hvor sker der fremskridt og hvor sker der ikke fremskridt

og kina og det rum mellem eu

og kina hvor man kan diskutere det her på baggrund

det strategiske partnerskab som er indgået

at begge parter respekterer at der er en dialog om menneskerettigheder jeg synes også det er interessant

for et lille land som danmark at vi faktisk spiller en rolle

for menneskerettigheder og det vi gør

i forhold til til retssystemet andre ting er også nævnt af udenrigsministeren og det

også er rigtigt men jeg synes egentlig at jeg især vil fremhæve det vi gør

mange af de problemstillinger vi står med det kan handle om handel med organer det kan handle om

for fængslede og det kan handle om

til at fungere sådan at når der bliver skrevet nogle ting ind i lovene og det er selvfølgelig en anden kamp

jeg ret sikker på at danmark gør en forskel at at vi er med til at påvirke udviklingen at vi er med til at påvirke en

løse de her problemer den sidste bemærkning går på de mere overordnede ting som

at kina ligger omkring ni tusind dollar

så sker det nej selvfølgelig sker det ikke kun derfor

har et samfund som uddanner sine folk sender mange til den vestlige del af verden lærer en masse om vores måde og

at fungere på og samtidig får en vis frihed

at man kan agere selv så har man som samfund langt større chancer for at tage skridt

respekterer den enkelte

er forskellige folkeslag der er mange forskellige folkeslag i kina jeg tror oven i købet de har regler om

forskellige folkeslag inde i samme land

vil alligevel sige at hvis nu eu havde været ét land eller norden havde været ét land så

og måske også som politiske partier

tro at vi lige vidste at det var det rigtigste at man skulle have fuld selvstændighed derimod er jeg en stor tilhænger af og kæmper stærkt for at man har så meget selvstyre og så meget

muligt inden for rammerne der er mange andre steder i verden hvor vi heller ikke lige hamrer til og siger at der skal være selvstændige lande selv om vi accepterer at der er

proces og hele den bevægelse der gjorde at kommunistsystemet ikke kunne fastholdes som et autoritært system og måtte falde sammen som etpartistat

vil jeg sige at egentlig var det ikke hvad de lovede jeg snakkede om jeg snakkede om hvad der sker i virkeligheden og jeg snakkede ikke om det hele med det med retssystemet jeg

hvad vi gør i danmark som faktisk betyder noget

der mener jeg faktisk godt at vi kan sige ok vi gør en forskel til den rigtige side

vi har pæne chancer for at påvirke udviklingen men kun via dialog og ikke bare ved

hvorfor faldt sovjet fra hinanden hvorfor kollapsede det sovjetiske kommunistparti deres idealer deres overbevisninger vaklede og til sidst var alt der var påkrævet et enkelt ord fra gorbatjov for at

det sovjetiske kommunistparti opløst og et stort parti var forsvundet til sidst var der ingen der viste sig som en rigtig mand og ingen der stillede sig op og ydede modstand det vil vi aldrig acceptere det er hans direkte citat fra new york

som kinas ledere er tilhængere af men det er jo ikke det vi snakker om vi snakker om om vi skal påvirke og have dialog for at være med til at fremme menneskerettighederne og forhåbentlig på sigt noget der også i kina fører til

enes om menneskerettighederne helt centralt er ytringsfrihed forsamlingsfrihed og organiseringsfrihed danmark har tilsluttet sig menneskerettighederne

en bred kreds af folketingets partier der støtter menneskerettighederne

af lige nu står jeg så tilbage med en usikkerhed om hvad dansk folkeparti mener om menneskerettighederne det har forlydt

et belejligt standpunkt som man ville kunne finde opbakning til i ledelsen af det kinesiske kommunistparti ligeledes har vi hørt fra dansk folkepartis forsvarsordfører fru marie krarup at hun er decideret imod menneskerettighederne det betyder jo at dansk folkepartis kritik af menneskerettighederne i kina

hult jeg mener danmark skal stå vagt om menneskerettighederne jeg mener at historien har lært os at man aldrig skal gå på kompromis med menneskers grundlæggende rettigheder og demokratiske muligheder vi skal hjælpe de mennesker der rundtomkring i verden kæmper for menneskerettighederne kæmper for at få frihed og indflydelse over eget liv og demokrati i kina er der ikke demokrati der er et diktatur der undertrykker befolkningen man har markedsøkonomi ja men man har ikke demokrati man har ikke respekt

store problemer jeg synes vi på det kraftigste skal tage afstand fra undertrykkelsen i tibet og jeg synes vi med dyb bekymring skal konkludere at der er en grov undertrykkelse af kinesiske lønmodtagere og at der skabes en unfair konkurrence globalt når landene ikke tilslutter sig internationale

det gælder særligt inden for ytrings organiserings og forsamlingsfriheden men også i forhold til religiøse mindretal ligeledes konstaterer folketinget at kina ikke har underskrevet centrale ilo konventioner hvilket fører til overtrædelser af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og betyder at landet bidrager til det internationale ræs mod bunden på løn og arbejdsforhold den kinesiske undertrykkelse af tibet er under al kritik folketinget opfordrer regeringen til at påpege problemerne over for den kinesiske

har lavet sit eget sociale medie sina weibo som godt nok giver sine tre hundrede millioner brugere mulighed for at udtrykke holdninger og utilfredshed men som også er underlagt streng kontrol og manipulation fra kinas officielle censurudøvere på denne måde bliver de internetbaserede debatter begrænset og tvunget til at falde i hak med regeringens politikker det så vi ikke mindst et eksempel på da censurudøverne blokerede for alle søgninger på yili mælkepulver efter det var kommet frem at selskabet bag pulveret havde tilbagekaldt produkter der var forgiftet med kviksølv

som bekendt ikke kun ytringsfriheden der undertrykkes i kina uofficielle fængsler bliver brugt til at beskytte embedsmænd mod finansielle og karrierebegrænsende sanktioner når borgerne ønsker at klage over urent trav menneskerettighedsaktivister konfronteres med politisk motiveret chikane husarrest varetægtsfængsling genopdragelse gennem tvangsarbejde tvangspsykiatrisk behandling eller egentlige fængselsstraffe mindst syv og tyve kinesiske journalister sad i fængsel i to tusind og tolv for overtrædelse af tvetydige love om afsløringer af statshemmeligheder og tilskyndelse til undergravende virksomhed sidste år steg antallet af mennesker der i kina var udsat for tvungne forsvindinger mange blev holdt hemmeligt i forvaring og antallet af kinesere der blev udsat fra egne hjem uden rimelig proces eller kompensation var stigende og præget af vold

af de seneste seks syv år og senest har vi set at kina har meddelt at man vil stoppe med at

fra henrettede fanger at kinas lovgivning om strafferetlige procedurer for første gang får en egentlig henvisning til menneskerettighederne og at kina i løbet af få år vil ophøre med at idømme kinesere til genopdragelse gennem tvangsarbejde der er ingen tvivl om at menneskerettigheder må

skal stå højt på den dansk kinesiske dagsorden vi skal selvfølgelig holde kina fast på deres forpligtelser og deres løfter og vi skal turde sige vore klare meninger det er nødvendigt vi kommer dog ingen vegne hvis ikke vi anerkender de fremskridt der sker vi skal have en politik

tror jeg at kineserne accepterer mere grusomhed end mange andre mennesker og det er jeg meget ulykkelig over

stadig forbudt vilde svaner

meget barsk historie det er fortællingen om et land hvis leder ønskede at holde landet i en vedvarende konflikt for at kunne bevare sin magt

redskab for at fremkalde og nære det værste i dem gennem frygt uvidenhed og undertrykkelse og kulturrevolutionen og maos blodige historie med drab på millioner af kinesere er et vidensbyrd om at der er lang vej igen også før kinas befolkning får de rettigheder og den frihed som vi ønsker for dem jeg synes det er vigtigt at

hvis man følger den kinesiske kalender siger vi nu farvel til dragens år og starter slangens år men hvad der er væsentligt at få fremhævet og som jeg også hørte

kina faktisk vores nytår den første januar med en ny revideret retsplejelov hvor der refereres til menneskerettighederne for første gang det er et skridt i den rigtige retning men ord gør det ikke alene det kræver naturligvis at der sættes handling bag ordene så der sker konkrete målbare forbedringer af retssikkerheden

milliarder kinesere

store økonomiske fremskridt fortsætter har vi en naturlig forventning om at en større velstand og samhandel med den frie demokratiske verden også skaber forbedringer for den kinesiske befolkning i kina udenrigsministeren har blandt andet

at myndighederne har fjernet tretten lovovertrædelser fra listen over kriminelle handlinger der kan medføre dødsstraf begge dele er tegn på at tingene går i den rigtige retning

og det vil jeg gerne anerkende men det er lige så væsentligt at få fremhævet under debatten her i dag at der fortsat sker massive overtrædelser af menneskerettighederne blandt andet sker der stadig væk en voldsom begrænsning i ytringsfriheden som naturligvis er helt uacceptabelt samtidig oplever vi at menneskerettighedsaktivister

bliver fængslet vi oplever fortsat at man eksekverer dødsstraffe

for ikkevoldelige handlinger vi oplever

frihed krænkes vi oplever at de autonome regioner ikke får lov

i forhold til tibet flere har været inde på det under debatten her i dag og alle disse

mange krænkelser og man vil kunne slå op i amnesty internationals

nogle af de eksempler der er for to tusind og tolv

eksempler på at der er lang vej igen derfor er der brug for fortsat dialog både mellem danmark og kina

faste menneskerettighedsdialog der er mellem kina og eu landene

en vigtig pointe som jeg gerne vil fremhæve i den forbindelse er for at blive taget alvorligt

skal man behandle ens samtalepartner med respekt det kan godt være at man ikke er enig med dem i alt men det handler altså om at tale

så man sikrer sig at den man taler til rent faktisk også lytter til det man siger og derfor synes jeg det er meget vigtigt at vi i den dialog vi har med kina taler til til

kinesiske myndigheder med respekt

med bestemthed i stemmen gør det klart hvor alvorligt danmark og eu ser på de massive overtrædelser af menneskerettighederne der finder sted og jeg er meget meget glad for

i forhold til eu kina dialogen så jeg vil sige

er lang vej igen og selv om man

allerede har været så gruelig meget igennem så tror jeg på at økonomisk samhandel og politisk dialog er nogle af de redskaber der skal til

lave så kan selv et bedre end forventet jo være skidt jeg ved så ikke hvordan det lige præcis ligger men i hvert fald

millioner der er hevet ud af fattigdom

om de temaer herre søren espersen havde rejst men ikke desto mindre bare påpege at det

er lykkedes med at hæve så mange ud af fattigdommen og det har i virkeligheden i forhold til et alternativ som er et liv i en afgrundsdyb fattigdom ganske stor betydning for

mange menneskers liv og muligheder for at foretage valg

af den art er også en fattigdom der indsnævrer friheden ganske voldsomt det er det ene det andet jeg ikke svarede på

det ikke desto mindre er

jeg sagde at jeg citerer at situationen i tibet er stærkt bekymrende citat slut

det er et udsagn om bekymring

til tibet

når herre søren pind holder et klogt indlæg og det synes jeg faktisk

det var nogle ganske interessante og sådan helt overordnede analyser

søren pind kom med nemlig hvor er kina på vej hen

det som jeg synes herre søren espersen mangler blik for nemlig den interne kamp i kina om hvor kina skal bevæge sig hen i forhold til afgørende spørgsmål som retsstat i forhold til spørgsmål om klima og miljø men såmænd også i forhold

jeg deler den opfattelse at det betyder noget når et lands befolkning når et højere økonomisk stade det betyder noget når man uddanner sig rigtig meget det betyder noget når

ens studerende rejser ud i verden og kommer tilbage med indtryk det betyder noget når fremmede kommer til kina og er med til at deltage også i hele diskussionen om hvordan kina ser ud derfor deler jeg også det lange optimistiske syn som herre søren pind har

lidt ærgerligt at herre søren pind ikke blev færdig med eksempelrækken men

taletiden er også begrænset for det

jeg hører til dem på venstrefløjen der altid har været glad for at vi slap af med de antidemokratiske styrer

da vi kom af med de sidste europæiske diktaturer det er spanien det er portugal det er grækenland under de græske oberster det var også et meget stort fremskridt da vi slap af med de højreorienterede militærstyrer i sydamerika som heller ikke var med i eksempelrækken

søren espersen glemte at nævne dem måske fordi de ikke passer helt så godt ind

det var rigtig store fremskridt i øjeblikket står vi med næste store bølge det er det der sker i myanmar og det var helt uventet at det ville ske jeg tror at ingen havde forudset det det vi ser i nordafrika og i mellemøsten er brydsomt

nogle steder er det en voldsom kamp mellem dem der har magten og befolkningerne

hvis vi gør os den umage at sætte os ned og tælle verdens demokratier

i vækst hvis vi tæller det antal mennesker der lever i frihed op

gøre skal vi forsøge at påvirke et land som kina i retning af demokrati hvis ja hvordan gør vi så bedst det her tror jeg at fru lene espersen havde

noget helt afgørende

ikke få et land til at lytte til en medmindre der er etableret

det betyder ikke at man ikke kritiserer de ting der skal kritiseres det gør vi

det gør vi hver gang vi er sammen med kineserne vi

for de manglende frihedsrettigheder

går hurtigt nok men det forudsætter at

at man har den form at man også kvitterer for de fremskridt der faktisk sker og der sker fremskridt det er da en fordel at antallet af henrettelser er halveret i løbet af syv år som jeg også tror liberal alliances ordfører var inde på i sin

på verdens vegne og også på kinas vegne

være med at lave nogle billeder som ikke egner sig til dialog jeg tror det forudsætter at vi er villige til

kritikken men også samtalen det synes jeg også var helt bærende i herre jeppe kofods

med konkrete svar og konkrete tilbud om at være mere til stede

eksempel det danske institut for menneskerettigheder laver et fremragende arbejde i kina og

og i dommervagten og så videre det betyder noget

vi på den måde ud over at kritisere helt konkret går ind og anviser hvordan ting kan gøres anderledes

med de mange det er når eu sammen sammen sætter sig i bevægelse

stemmer i i samme kor

at herre rasmus helveg har fuldstændig ret i sine vurderinger

demokratiske standarder men hvis man ikke er i stand til at se bevægelsen så er det rigtig svært

verden for at få processer til at lykkes

vi gerne vil

til herre nikolaj villumsen som

stort set enig med flertallet jeg er glad for den store tilslutning

enhedslisten ikke er med som jeg ser

på omgangshøjde med hvad resten vil nemlig

den fælles kamp for mennesker der vil frihed

hjælpe dem til et økonomisk niveau

en uddannet befolkning og sætter sig i

mod det jeg beskrev som et større demokratisk ryk i

en generation

som den tidligere regering

faktisk gennemføres

jeg tror som herre steen gade på at et samfund der uddanner stadig flere

sender studerende til udlandet så

runde af med at sige at jeg synes lene espersen sagde det meget præcist nemlig at når vi behandler lande

retsvæsen til færre dødsstraffe

egentlig brug for at høre dansk folkepartis

syn på det ville undre mig hvis man ikke syntes at det var rigtigt

de forskellige oppositionsgrupper i tjekkoslovakiet dengang havde vi de tætte forbindelser

og det tror jeg var med til på en rigtig spændende

som der også var brug for rundt om den som regeringer

med fuld ret sige hvorfor gjorde i det hvorfor lå i

på maven for dem hvorfor gjorde i ikke mere hvorfor

spørgsmål som man berettiget fik

tro at de vil sige hvor var det godt at der dengang var nogle der var med til

sikre at vi ikke stod med den kamp alene

ikke nøjedes med overskrifterne og skældsordene som enhver jo godt vidste ikke ville føre til nogen dialog

i dag skyldes det at vi i enhedslisten er uenige i etkinapolitikken jeg mener at danmark bør støtte at tibetanerne har ret til selvstændighed hvis de skulle ønske

det er op til dem og det er ikke noget som som kina skal kunne fratage dem

underskrivelse af ilo konventioner fra kinesisk side arbejdstagerrettigheder er en grundlæggende del af menneskerettighederne og jeg synes det er

konkurrence globalt der skaber et ræs mod bunden

ministeren tænkt sig at danmark bør tage af konsekvenser for at sikre en fair konkurrence med respekt for

hvad for en konsekvens bør danmark

synes den internationale krise lige nu med al tydelighed viser at vi har brug for at sætte en minimumsstandard for hvor lavt ned i sølet lande bøjer sig så vi ikke konkurrerer internationalt på elendighed

hvem der er bedst til at producere produkter der synes jeg at det er dybt problematisk at

den røde tråd om man så må sige det er faktisk lykkedes

i dag er der en eu repræsentant for menneskerettigheder

at menneskerettighederne står stærkere end de gjorde før i den her debat omkring

ilo konventionen er det klart at vi

som undertegner af ilo konventionen og i øvrigt som et land der stort set altid underskriver

selvfølgelig fortsat også opfordre kineserne til når det gælder ikke alene menneskerettighederne

at være med på den fælles